erhvervsministeren lovforslag nummer

lovforslag nummer hundrede og tre og halvfems

ministeren for fiskeri og ligestilling har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om perspektiv og handlingsplan totusinde og nittende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

to tusind og nitten

har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om danmarks digitale vækst eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

har søgt om orlov fra den otteogtyvende februar to tusind og nitten jævnfør forretningsordens § en og fyrre stykke tre litra c hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget

for javnaðarflokkurin på færøerne rigmor dam godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den otteogtyvende februar to tusind og nitten

orlov det bemærkes at første stedfortræder har meddelt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

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en og firs af mikkel dencker thomas danielsen carsten bach

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v firs af jens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

jeg lige at vide at jeg vist kom til at sige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

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig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

for anden gang på kort tid mulighed for

klart potentiale i at revidere og reformere eus personale og administrationspolitik

det bør ske på en måde der kan reducere eu

som vi har forfulgt med den mest ambitiøse reformdagsorden blandt eus medlemslande for eus personale og lønpolitik

mener vi at nettoaflønningen af de eu ansatte skal være rimelig en kombineret effekt af lønninger vederlag og tillæg

lave effektive skattesatser betyder

er et potentiale for at reducere eus udgifter på det område

gøre at også medlemslandenes eu bidrag kan reduceres sådan som det ønskes i beslutningsforslaget for det andet

er det regeringens klare målsætning med den reformdagsorden vi forfølger at en modernisering af løn og ansættelsesvilkårene for eus ansatte skal bidrage til

i eus institutioner der er ganske enkelt behov for et opgør med stive karrierestrukturer og et aflønningssystem der

er baseret på anciennitet og ikke sikrer den nødvendige sammenhæng mellem løn og præstationer den dobbelthed i form af krav om budgetforbedringer og moderniseringer finder jeg afgørende fordi det i mine øjne er den rigtige måde

og fordi det er en videreførelse af den linje som folketinget konsistent har forfulgt i snart et par årtier enhedslistens beslutningsforslag gør derimod op med den konsistente linje

anviste middel at regeringen har sine tvivl

opnå de danske forhandlingsmål den marginale skatteprocent for de højeste indkomster i eu systemet er teoretisk på to og halvtreds procent det er ganske vist en smule lavere end marginalskatteprocenten for en dansker der

ligger skatteprocenten i sig selv

problemet ligger derimod i

kommissionen der bevirker at kun en lille del af bruttoindkomsten

skattesats i langt de fleste tilfælde er markant lavere end hvad skatteprocenten egentlig tilsiger det kan selvfølgelig godt

man bare forøger beskatningsgrundlaget

og mere rimeligt at kigge på selve aflønningen

konkret eksempel en dansker som er ansat i

ud over sin skattepligtige grundløn et anseligt udetillæg der er skattefrit udetillægget tildeles til eu ansatte der arbejder i et andet eu land end deres hjemland og er tidsbegrænset det betyder i praksis at førnævnte dansker selv efter

skattefrit tillæg for gener der skulle være ved at

placeret på en udpost

beskattet fremadrettet vi finder at det er langt mere gangbart troværdigt og rimeligt at forfølge den mangeårige danske

ske en udfasning af udetillægget for ansatte der har været længe på det samme tjenestested regeringen anerkender at der også er behov for

danske forhandlingstilgang bør som hidtil have et dobbelt fokus

skaber en moderne og mere effektiv

det andet er regeringen ikke enig i at én bestemt skrue i form af beskatningsregler som næppe er det mest effektive eller forhandlingsmæssigt mest realistiske bør gives en særlig status

fremhæve en tredje grund til at vi ikke kan støtte det regeringen deler simpelt hen ikke præmissen for beslutningsforslaget der fremstiller eus ansatte som og nu citerer jeg en sammenspist kerne af pampere med ofte eksorbitant høje lønninger citat slut den udlægning finder jeg hverken rimelig

og de ansatte i eus institutioner er afgørende for at få hjulene til at snurre rundt enhver debat om emnet bør derfor foregå på et sagligt og rimeligt grundlag

finder derfor ikke at beslutningsforslag b

ikke få udleveret oplysningerne om de præcise lønberegninger der laves om om tillæggene og så videre derfor vil jeg bare spørge om vi kan få

tilsagn fra finansministeren

at vi mellem første og andenbehandlingen kan få alle oplysninger vi måtte ønske om lønforhold for ansatte i eu eller om der fortsat er ting der skal være hemmelige jeg snakker

lønpolitik den skal være mere gennemskuelig og effektiv også så landenes bidrag reduceres den linje ønsker vi at fortsætte men vi mener at problemet ligger i fradrag og tillæg og urimelige regler og det er noget som skiftende regeringer har taget fat på

ønsker at sætte fokus på andet end skat og at

og så deler vi i øvrigt heller ikke enhedslistens grundlæggende skepsis over for alt hvad der har med eu at gøre

ikke er omfattende nok det er et alt for lille hjørne det tager fat i det skulle have

forslag på forslag handler om et eller andet som er dårligt ved

finansministeren sagde genkender vi i socialdemokratiet heller ikke billedet af eu ansatte

får en fuldstændig eksorbitant løn i forhold til hvad der er gældende

man kigger på fra dansk side det er også noget den tidligere regering har kigget på og den har ønsket at slanke og gøre eu systemet mere effektivt

ikke at tegne det her meget karikerede billede af både eu politikere og

efter særligt lave eu takster uanset om de

skatteniveau på omkring femten procent det er imidlertid vores opfattelse at problemet fra forslagsstillernes side angribes angribes på en noget bagvendt måde forslagsstillerne erkender at problemet ikke kan løses ved for

blot at indkomstbeskatte danske ansatte så de ligesom danske europaparlamentarikere der både beskattes af eu og af de nationale myndigheder får en skattebetaling der bliver den samme som en dansk lønmodtager idet eu ansatte eksplicit er fritaget fra national indkomstbeskatning af deres grundløn og tillæg forslagsstillerne erkender dermed at løsningen skal findes i eu når man nu alligevel anviser

eu vejen synes vi hellere at man skal anvise den lige vej frem for den kringlede og snoede vej ved at de eu ansatte af eu skal sættes i skat svarende til hvad der gælder normalt og at det ekstra provenu efterfølgende returneres til danmark men hvorfor ikke gøre det nemt ved at kræve ret til at sætte medarbejdere i skat opfører eu sig jo i virkeligheden som en stat og hvorfor ikke gøre op med det og afskaffe

dermed vil en ansat i parlamentet i

der er bosiddende der skulle svare skat i belgien en ansat ved eus repræsentation i københavn vil skulle betale skat i danmark og så fremdeles det giver efter dansk folkepartis opfattelse betydelig mere mening beslutningsforslaget skulle altså snarere gå ud på at folketinget forpligtede regeringen til at arbejde i eu for at afskaffe eus beskatning af de ansatte den manglende indkomst til eu systemet fra skattebetalingen kan man så spare ved at nedsætte udgifterne på eus budget set fra dansk

synspunkt er der noget helt grundlæggende forkert i at eu opkræver skat hos ansatte

en national opgave ikke en opgave for en mellemfolkelig organisation medmindre denne har ambitioner om at blive en stat og det ønsker vi ikke i df at eu bliver men nuvel det foreliggende beslutningsforslag er imidlertid skridt i en mere rimelig retning og forslaget vil som fremlagt og vedtaget betyde et lavere bidrag fra medlemslandene til eus budget

at når der står at forslaget går ud på at ansætte i eus institutioner

åbner det også op for at det kan indebære den mulighed som herre claus kvist hansen nævner især fordi

for at komme til det samme resultat der er det vi fra dfs side så tænker hvorfor ikke gøre det den lige vej det her med at hoppe over hvor gærdet er lavest er ikke altid den dårligste idé

par uger siden vi sidst stod her dengang handlede det så om beskatning af mepernes tillæg til generelle udgifter i dag foreslår enhedslisten at man ændrer beskatningsreglerne for de ansatte i eus institutioner

set helt på linje med enhedslisten at der er et potentiale for at se på eus

skarpt afstand fra den præmis der for mig at se gennemsyrer hele beslutningsforslaget her tænker jeg på enhedslistens ret

i eu hvor man beskriver dem som en sammenspist kerne af pampere med ofte eksorbitant høje lønninger det synes jeg

vil blot sådan gøre opmærksom på at uden ansatte i eus institutioner har jeg lidt svært ved at forestille mig hvordan hjulene skulle køre rundt når det så er sagt mener vi altså heller ikke at vi skal bryde med den mangeårige reformdagsorden i forhold til eus personale og lønpolitik som regeringen har forfulgt det er en dagsorden der både har til formål at reducere eus udgifter og at sikre en nødvendig sammenhæng mellem løn og præstationer

i øvrigt en dagsorden der har bred opbakning her i folketinget enhedslistens beslutningsforslag gør op

fremstår eus bureaukrati for mange ofte som en sammenspist kerne af pampere den opfattelse understøttes af de ofte eksorbitant høje lønninger der udbetales til eus

det er noget andet der står og herre jan e jørgensen har lige læst

forstå det man læser er så begrænset men prøv igen herre jan e jørgensen

en sammenspist flok pampere med eksorbitant høje lønninger

det svarer til at sige at enhedslisten fremstår som en flok munkemarxister der ikke har fattet at vi er kommet ind i

dækket meget godt ind af det som tidligere ordførere har sagt både ministeren

og venstres ordfører og i øvrigt også socialdemokratiets ordfører vi er jo som de øvrige

brug for en reformering og en modernisering

set også på andre områder af eu

mener heller ikke at indholdet af det her beslutningsforslag vi behandler nu er hensigtsmæssigt i forhold til den reformdagsorden som

og i øvrigt tidligere regeringer jo har forfulgt

vi synes det er fornuftigt som ministeren også var inde på at kigge på

og kigge på om man ikke skal udfase nogle af dem i stedet for bare at hæve skatteprocenten

fornuftig og meget relevant belysning af det her problem som det da

uretfærdigt og og som direkte misbrug af midlerne en gang imellem det står ikke i beslutningsforslaget

når man står og kigger på system som man faktisk lægger penge i og som man er en del af fra dansk side og som

at der er bedst mulig kommunikation og forståelse af hvordan det system fungerer der er det her beslutningsforslag rigtig fint

vi fuldstændig enige i og vil gerne bakke op om den del af forslaget der sikrer fuld åbenhed omkring de ansattes løn i eu systemet det er et første skridt til at

skaffet ellers vil jeg tilslutte mig finansministerens

meget rammende i forhold til det arbejde der

man forsøger indefra

i rigtig mange henseender er noget vi ikke kan bakke op om i

vi kan stå på mål for udgiftsmæssigt hvis vi graver helt ned i substansen i mange af detaljerne i eu systemet

i eu systemet skal vi i den grad sikre at folk

får en opfattelse af at det altså nytter noget

vi altid finder alt det negative ved vores europæiske samarbejde og fokuserer på det

er imod eu samarbejdet men det bliver en fantastisk valgkamp til

parlamentet hvis vi i fælles front prøver at sikre x procent af den dialog der kommer til at være

det er måske det man ikke altid lægger mærke til i dagligdagen så tak fordi der også

naturligvis skal være ret og rimelighed i at det det man nu mister som ansat dernede det kan være i fleksibilitet tid det ene og det

ikke sådan en en udskamning der bliver lagt op til og derfor skal

er ved fuldstændig at fordufte

det ene forslag efter det andet inklusive det her som overhovedet ikke er vidtgående nok det er alt alt for begrænset

er det fordi vi blev inspireret af sf som ikke har haft mulighed for at at være her i dag

otte og halvfems faktisk det

der så sket i løbet af de en og tyve år hvor man stille har arbejdet inden for systemet ja altså det er jo meget begrænset hvad der er sket

indledningsformuleringen i forslaget har vi faktisk også tyvstjålet fra sf

for mange fremstår eu bureaukratiet som en sammenspist kerne af pampere og den kunne vi ikke stå for at gentage for

pointen hvad enten man er for eu eller

man er meget begejstret for eu eller

dels som noget frygtelig lukket og dels som noget der er meget lukrativt for dem der er i systemet det fremstår på en bestemt måde og der synes jeg da at der burde være en fælles interesse i hvad enten man er modstander eller tilhænger hvad enten man er kritiker eller meget meget begejstret

så kunne vi jo diskutere de reelle politiske spørgsmål

måder man kunne gøre noget for at eu ikke kom til at fremstå på den måde på

høje lønninger alt inklusive som eksisterer i

altså gjorde opmærksom på allerede for for en og tyve år siden

trods den store enighed der tilsyneladende er i den her sal og det store arbejde som

ikke har ført til noget som helst resultat for virkeligheden er fortsat grotesk høje lønninger i eu systemet virkeligheden er fortsat grotesk høje tillæg

har en eu skat på fjorten

eu ansatte i danmark hvor vi har

på at hvis men tjener treogfirstusind kr så betaler man femten procent

vi fik fra finansministeren om at alle tal der er til rådighed og hvor de selvfølgelig ikke strider mod individuelle personers ansættelsesvilkår vil blive lagt frem i den kommende periode når vi spørger om det

at gennemskue hvilke lønforhold der reelt eksisterer vi kan bare konstatere at forskellen er enorm altså folk

det lønniveau i danmark ville heldigvis vil jeg da sige betale topskat det kan der så være forskellige holdninger til men forskellen er i hvert fald

vi vil give regeringen modelfrihed og det er klart at

skal beskattes på eu niveau så er det også en mulighed inden for rammerne af

at ansatte i eus institutioner kommer til at betale indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag på niveau med øvrige borgere i eu landene

også for at imødegå den holdning som som

grundtraktaten i eu sige at nogle gange er den kritik der rettes mod eu

om det kæmpemæssige bureaukrati

en institution af den størrelse skal selvfølgelig

eksorbitant høje lønninger og tillæg er med til at lægge noget for had som egentlig burde accepteres

så længe vi har valgt at være medlem af den forening

her forslag kan bidrage til vi kan få nogle flere svar mellem første og anden behandling og så tager vi diskussionen i forbindelse

bidrager til den her forestilling om at man har

penge ind og ikke laver dagens gerning ved det

høje lønninger i eu systemet som er fuldstændig ude af trit med medlemslandene den sandhed kan vi ikke

rigtig mange som opfatter eu som en sammenspist klub af pampere altså det kan vi ikke skjule

aflønning fuldstændig ude af trit med medlemslandene fuldstændig ude af trit med hvad almindelige mennesker tjener og hvad almindelige mennesker synes er rimeligt og det giver et billede som

set ikke er rimeligt som jeg sagde før

nemlig at en af mine bedste kolleger da jeg var i europa parlamentet

fru ingeborg grässle som var ekstremt eu positiv

når vi alligevel går lidt hårdt til forslaget her fra

vi netop stoler på at der faktisk er et arbejde i gang der kan jeg så høre at ordføreren mener

er blevet skabt i forhold til at komme det her problem i møde som enhedslisten ønsker at komme til livs

se på skattesatserne mit spørgsmål til ordføreren vil være

tilsagn om at det her beslutningsforslag kunne blive til regeringen ville arbejde videre med det

at de ansatte i eu systemet skulle modsvares

eksempelvis deres eget land på en måde der er meget

jeg er med på at der også i beslutningsforslaget står at det skal være en

art median af noget der sådan svarer til det generelle niveau men mit spørgsmål er

rimeligt hvis man nu som ansat i eu systemet skulle svare skat efter danske forhold eller rumænske eller italienske

så i forhold til det andet altså det er jo en diskussion vi også havde om eu parlamentarikernes lønninger kan

eu parlamentarikerne laver det samme og derfor skal de have det samme

sagde nej for eu parlamentarikerne repræsenterer deres befolkninger og derfor skal de have det som de nationale parlamenter

blive på det niveau som folketingsmedlemmer i øvrigt var på

meget mere end dem der var valgt ind i folketinget

problemet opstår jo ikke i forhold til dem der arbejder ude i medlemslandene

udgangspunkt i at de bor og arbejder i bruxelles og så kan man jo tage belgisk skat

så den model kan sagtens findes

er jeg faktisk enig med nogle af ordførere i at det ikke ligefrem er fremmende for tiltroen til eu systemet når man rejser sådan et forslag her omvendt vil jeg også sige at

er stor tilhænger af at få skeletterne ud af skabet så vi

kan se oprigtigt på det så jeg er enig i at

henviser til at det er et gammelt sf citat der siger at det

den opfattelse at det opfattes som og det fremstår som en sammenspist kerne det vil jeg fuldstændig stå ved og jo

man får gjort noget ved enhedslistens forslag her jo hurtigere kan vi slippe af med den forståelse blandt folk men det kræver nok at tempoet bliver sat op

refusions og udligningssystemet vi har jo i dag et enkelt og gennemskueligt refusionssystem der de seneste tre år har givet kommunerne et stærkt incitament til at investere målrettet i at få borgere hurtigt i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse men refusionsreformen står jo ikke

alene med forenklingen af den økonomiske styring der har virkning her

nitten får kommunerne et mere entydig incitament til at sætte de indsatser i gang der har de bedste effekter

med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen hvor langt det meste jo skal træde i kraft med den lovgivning som bliver fremsat i løbet af kort tid giver vi kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen efter hvad der giver mest mest mening for borgerne men det er jo frihed under ansvar vi kommer til at følge indsatsen i landets kommuner tæt der bliver indført en skærpet opfølgning på kommunernes indsats

gribe ind over for de kommuner der ikke lever op til deres ansvar refusionsreformen som danner grundlaget for det nuværende refusionssystem blev vedtaget med bred opbakning

kommunerne mærker derfor ikke de økonomiske konsekvenser af indsatsen selv om kommunernes indsats har betydning for samfundets økonomi med andre ord mister kommunerne en sund økonomisk ansvarlighed i beskæftigelsesindsatsen alle borgere skal have den ydelse

et økonomisk medansvar det er nu heller ikke sådan at refusionssystemet bare får lov til at passe sig selv nu hvor der er bred opbakning til det økonomi og indenrigsministeriet har i samarbejde med beskæftigelsesministeriet igangsat en evaluering af reformen som udarbejdes af vive

effekter af reformen samt undersøge eventuelle effekter på tværs af kommunerne og forskellige målgrupper i min optik er det sund fornuft at vi først ser om refusionsomlægningen leverer de gode effekter som vi alle håber derefter kan vi så drøfte om der er behov for at justere systemet derfor overrasker det mig også lidt at sf nu vil tage processen i omvendt rækkefølge jeg synes det er klogt

den politiske diskussion

set også derfor at regeringen ikke kan støtte forslaget men vi glæder os til sammen med den brede kreds af partier der har bakket op om aftalen at få

de kommentarer vil jeg selvfølgelig også håbe at sf

man nu tror meget på økonomiske incitamenter som i hvert fald ministeren gør meget og det gør vi også

ikke også rigtigt at den her økonomiske incitamentsstruktur vi har her

et incitament til at kommunerne finder den billigste løsning det er det der er udfordringen her nemlig at vi ser for mange kommuner

vælge en billig løsning for kommunekassen

det er altid en god idé

at interessere sig for mennesker gør jo at man først og fremmest gør noget godt for den enkelte der er på passiv overførsel men det betyder også noget for kommunens økonomi

gentagne gange haft lejlighed til at præsentere forskellige eksempler fra landets kommuner hvor man jo ved en investeringsstrategi har dokumenteret i en lang række kommuner at ved at investere en krone får

det synes jeg netop er beviset på at ud over at gøre noget særligt

for en gruppe af borgere som fortjener særlig opmærksomhed så er det faktisk også

incitament til kommunerne til hele tiden at lede efter en billig løsning i hvert fald efter den første tid så kan de jo ret hurtigt sige at fidusen måske mere er at

på en lav ydelse fordi det billigste for kommunen

ikke smartere at vi lavede en økonomisk incitamentsstruktur der gjorde at det kunne være lige meget for kommunen hvilken løsning de valgte hvis de altid tog udgangspunkt i hvad der er bedst for borgeren som jeg da også ved ministeren ønsker kommunerne skal gøre men her giver vi dem lidt

en belønning for at lede efter billige løsninger i stedet for

på vegne af borgerne de er trods alt valgt af borgerne og skal jo også repræsentere borgerne i den respektive kommune derfor er jeg ikke enig i konklusionen

at man bare vil vælge en billig løsning men det er så også vigtigt at understrege at vi

skal have synlighed og transparens omkring kommunernes resultater

er nogle kommuner der ikke laver en indsats

selvfølgelig vigtigt at kommunen handler lynhurtigt

mindst handler rigtigt

afhænger af de problemstillinger man kommer med som person og af den måde man

som person derfor er det jo

ikke vigtigt for mig hvilke redskaber man bruger men at man gør det rigtige som vil få personen i job og gerne i et varigt job

selvfølgelig ske sammen med den enkelte og på en måde som den enkelte

sig selv i på den måde får man nu engang som jeg ser det bedst flyttet mennesker

det er nu engang bedst for alle at den arbejdsløse kommer hurtigt i gang og ikke ender i langtidsledighed det er godt for den enkelte det er godt for familien for samfundet og ikke mindst

det mener jeg faktisk at den refusion vi lavede tilbage to tusind og fjorten gav dem mulighed for har kommunerne så gjort det og er det lykkedes for dem det kan man bestemt ikke sige jeg mener at de langtfra har forstået det jeg sagde før og at det har virket som om de har haft svært ved at se den mulighed de har fået med den refusion som vi lavede dengang hvor de virkelig i en tid

fremgang som vi har nu kunne gøre en kæmpe forskel både for dem selv

for de arbejdsløse borgere i deres kommune når det så er sagt er der da også kommuner

hjørring silkeborg og andre kommuner som vi også har snakket med som er begyndt at gøre det samme

flere sagsbehandlere og har sørget for at give det helt rigtige redskab til den arbejdsløse efter en kort periode

de jo så flere i job og kunne også

efter den korte periode igen putte flere penge

kunne bruge til en bedre velfærd men har den ændring vi lavede i refusionen gjort at flere arbejdsløse

det rigtige incitament i kommunerne så de med fordel kan investere i at gøre det rigtige for de arbejdsløse og vil det som vi lige har besluttet i regelforenklingsforliget

over for de kommuner som ikke lever op til deres ansvar sammen med

at flere kommuner vågner op det må vi jo se i den evaluering som er i gang som

se resultatet lad os glæde os over at der faktisk er nogle kommuner der har vist at det kan svare sig at investere i at gøre det rigtige for de mennesker som er blevet arbejdsløse og lad os så sige til alle de kommuner der ikke har formået at skyde bolden ind i målet når den nu ligger ved deres fødder og de virkelig har mulighed for at gøre noget for deres

i gang for muligheden ligger der derfor stemmer vi imod dette forslag da vi lige nu mener at den model er den rigtige

være blankt indlysende at der er en række kommuner der søger den billigste løsning så kan man godt sige at det er op til kommunalpolitikerne jo men er vores erfaring ikke at

ikke alle men mange kommuner her vælger at se på

der gør at det kan være lige meget hvilken indsats kommunen vælger og at de altid vælger det der er bedst for borgeren og ikke det der på kort sigt er bedst for kommunekassen

vi vel uanset evalueringen sige

nogle plusser og minusser men jeg mener rent faktisk

en model hvor det kan svare sig for kommunerne

jeg nødt til også at give herre karsten hønge ret i at

rigtig mange kommuner der desværre ikke gør de tænker kortsigtet men når refusionerne er sådan at jo længere tid de her mennesker er på en ydelse

de rigtige redskaber uanset hvad det kostede så jeg

som nogle har gjort derfor mener jeg bare

ftf er bekymret for at faldende refusionssatser der er nede på tyve procent allerede efter et år vil skabe et stærkt økonomisk incitament i kommunerne til at presse borgere ud

forsørgelse eller ned på en lavere ydelse fordi borgerne bliver for dyre for kommunen det er vel det vi i dag kan se

og forsvarer alle de kommuner der gør det forkerte det gør jeg bestemt ikke det jeg gør

kommuner der gør det rigtig dårligt beder

med herre karsten hønge i at det her skal dreje sig om at få den enkelte borger i gang på den rigtige måde

rulle aftalen om

refusion til kommunerne tilbage og ændre det så de i stedet for en procentsats

det vil være med til at fremme indsatsen

kommunen får en fast ydelse på et fast beløb og det vil gøre at man så nemmere kan komme ud på arbejdsmarkedet der er vi så ikke enige

borgerne ude i kommunen der går på en ydelse er at kommunen laver en indsats

kan komme ud på arbejdsmarkedet sige at de kan give dem nogle kurser så de kan dygtiggøre sig til at komme ud på arbejdsmarkedet

skabe kontakt til arbejdsgiveren og aftale med en arbejdsgiver at

det er den absolut bedste løsning for borgeren og ikke et spørgsmål om om kommunen får et større beløb

den udgift de har til ydelsen til borgeren jeg synes det er en forkert vej at sige

det hele drejer sig om at vi skal sikre at

den bedste løsning de giver borgerne fordi kommunen har pengene uanset hvad de laver

økonomiske gevinster

jo efter min mening en helt forkert tankegang

vedkommende ud på arbejdsmarkedet

i refusion der hvor kommunen tjener allermest er hver gang de får en ledig borger ud på arbejdsmarkedet

der hvor man virkelig kan hente penge ind til kommunekassen

arbejde på at få de ledige ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt

man ikke bare ved at man får en større refusion fra staten men det gør man ved at lave den rigtig indsats som jeg sagde matche de ledige til de job der er lave aftaler med arbejdsgiverne se på hvad

for at kunne bestride et job og så give dem de kurser

så er kommunens pengekasse i orden

på at de har pengene i kassen og så tænker de jo ikke på borgeren det er der

ikke lave en indsats så sparer man på at lave den indsats for

har refusionen hjemme til til den ydelse

som der er nogle kommuner der gør at lave en ungeindsats en indsats over for

de får en høj refusion eller ikke

men det håber vi selvfølgelig på at de kommer til i i løbet af tiden nu har vi også lavet forenklingsindsatsen der kommer til at træde

det er en vej vi skal gå og ikke ved at sige at vi ændrer på

jo bare ikke at de laver en indsats for de ledige så dansk

bøgsted ruller ud her som kommunerne skulle gøre det er vi jo fuldstændige enige i

er også der det virkelig flytter noget det er vi også helt enige i

herre bent bøgsted ikke tænker tanken helt til ende at der også

en en økonomi der lokker kommunerne i retning af at finde billige løsninger for det andet er jo rigtigt

er også en struktur og hvis man ellers tror på at

økonomiske incitamenter er noget der virker

den her sammenhæng er jeg sikker på at de virker over for kommunerne så er det da ikke så godt for indsatsen hvis man

at kommunerne finder billige løsninger jo det er godt for kommunekassen men det er da dårligt for

har fået rigtig mange ud på arbejdsmarkedet

aftale at der skal være en kommunal ungeindsats for at få de unge ud

er nogle kommuner der sløser af på det og ikke laver indsatsen og dem skal vi selvfølgelig have samlet op og

skal stå sammen med et mere

fair refusionssystem det ene udelukker jo ikke det andet tværtimod for vi

den anden indsats virkelig er der man kan flytte mennesker men hvorfor dog ikke også ved siden af det have et refusionssystem som gør det mere økonomisk uafhængigt for kommunen

vælge den rigtige løsning for borgeren i stedet for at blive fristet af at finde billige løsninger og

i den ydelse de skal give så sparer de ved at lade være med at lave en indsats så behøver de ikke lave noget for

ingen udgifter på vedkommende det er den billige løsning det er det herre karsten hønge egentlig siger at kommunerne

så stor refusion at det ikke har nogen betydning om de laver en indsats

vi har eksempelvis gået forrest for at luge ud i rigide regler og bøvlet bureaukrati som har ligget som snubletråde i den aktive beskæftigelsesindsats her henviser jeg naturligvis til den brede politiske aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats som jeg glæder mig over at forslagsstillerne i

med refusionsreformen i to tusind og femten mener jeg sådan set at vi har indrettet

til at investere i at få borgerne hurtigst

fra offentlig forsørgelse og i job frem for en indsats baseret på at have fokus på den højeste refusionsprocent det har vi blandt andet sikret ved at ensrette refusionsreglerne og med en aftrapning af refusionen over tid

holdt næsen i med forenklingen af den økonomiske styring

det er helt afgørende at kommunerne tager medansvar for at sikre en effektiv beskæftigelsesindsats herunder at holde de samlede udgifter nede og det mener jeg ikke at beslutningsforslaget understøtter derudover

evaluering af refusionsreformen som

sund fornuft at afvente resultatet af og så kan vi drøfte behovet for justeringer når vi har en rapport en evaluering at forholde os til det er i hvert fald

omkring beslutningsforslaget og jeg skal også hilse fra

om at holde udgifterne nede men hvis vi tror på at kommunerne vælger den rigtige løsning for borgerne

ud fra det samme ræsonnement om at kommunerne til enhver tid tager udgangspunkt i hvad

kommunerne til hurtigst muligt at hjælpe mennesker i job

som borgeren desværre er uden for arbejdsmarkedet det ansporer da kommunerne til i høj grad at få mennesker i job

så skulle det her vel ikke koste noget for så skal de jo til enhver tid vælge den løsning der er bedst for

kan se at det skulle kunne koste noget men problemet er vel at der går så kort tid før man rammer

end de tænker på borgeren fordi der er et

beskæftigelsesindsatsen over de senere år

har bestemt også været brug for et skub

lavet aftale om at flere skal med både i en og to for at få samlet op og få mennesker videre enten på førtidspension eller i job fordi de var havnet i kontanthjælpssystemet

kommunen også har et økonomisk incitament

mennesker i job og

uanset hvor dårlig eller hvor dygtig kommunen er så vil staten holde kommunen skadesløs og det mener jeg ikke er et sundt

her foreslår vi har også til gode at se de beregninger som det her forslag bygger på ikke fordi vi ikke tror at sf ikke kan regne men fordi det er kompliceret stof og derfor skal vi som minimum kende de økonomiske forudsætninger hvis vi skal stemme for det herunder hvilke konsekvenser konsekvenser ændringerne kan få

den største mangel ved forslaget er dog at sf forestiller sig at ændringerne skal gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme vi har forstået at socialdemokratiet er kommet frem til den erkendelse at man ikke kan løse skævhederne i udligningssystemet

er jo en del af det uden at tilføre flere penge til systemet det er en vigtig erkendelse det hjælper ikke at man rykker lidt rundt på tingene og skruer lidt på kriterierne det vil blot være at fordele den herskende elendighed på en lidt anden måde vi synes at vi skal holde socialdemokratiet fast på det i håb om at vi kan få en solidarisk omlægning af

efter et folketingsvalg den nuværende regering har i hvert fald vist at den hverken har viljen eller evnerne til at sidde for bordenden i sådan en vanskelig proces i de kommende forhandlinger vil enhedslisten selvfølgelig tage udgangspunkt i vores eget fuldt finansierede forslag vores model består af to elementer en markant forhøjelse af udligningsniveauet på landsplan som især tilgodeser kommuner med mange sociale og velfærdsmæssige udfordringer

en fuldstændig omlægning omlægning af statsrevision på udvalgte sociale ydelser som kommunerne kun har ringe mulighed for at påvirke

og vi vil bestemt ikke afvise at kunne støtte de foreslåede elementer i en større og mere gennemgribende reform af udligningssystemet men på nuværende tidspunkt kan vi ikke støtte forslaget

enhedslisten tilbage fra at støtte det

forslag og det er jo jo meget omfattende

det allerede eksisterende råderum men som sagt vil vi meget gerne

gå ind i de økonomiske beregninger bag sfs forslag i

spændende beslutningsforslag forslagsstillerne gør sig nok ikke nogen forhåbninger om at liberal alliance vil støtte det så jeg tror ikke det kommer bag på herre karsten hønge at det gør liberal alliance ikke

refusionsreform der kom hvor man netop omlagde til at der var gode økonomiske incitamenter for kommunerne til at få folk hurtigt ud ad

jo sværere bliver det at komme tilbage og få fodfæste derfor gav det lige præcis mening at man gav kommunerne det økonomiske incitament at

været der over et år er man ligeglad med den gruppe borgere fordi det vigtigste er at få dem hurtigt ud igen men som herre bent bøgsted også var inde på i

den bedste refusion for kommunerne det bedste økonomiske incitament

vi skal være bedre til at minde kommunerne om det

jeg har tiltro til at det er man opmærksom på i langt de fleste af landets kommuner og vi skal understøtte kommunerne i

derfor har vi forenklet systemet så det bliver nemmere at tage de rigtige løsninger og det er det vi skal

i liberal alliance at hvis man giver borgerne

system her som kan motivere kommunerne til at søge billigere løsninger

i en række kommuner ikke alle men

der på kort sigt snævert set kan være

så det er jo klart det fokus kommunerne har det har jeg helt tiltro til så jeg deler ikke den store bekymring herre karsten hønge har for at man vælger billige billige og dermed ligger det lidt

det vel ikke så mærkeligt at en kommune selvfølgelig i begyndelsen kan interesse i det

en snæver økonomisk interesse i at holde de her borgere på lave ydelser

den eneste undtagelse hvor liberal alliance ikke tror på økonomiske incitamenter

i mennesker og på det gode i kommunerne det er virkelig ikke min oplevelse men det er måske fru laura lindahls oplevelse at kommunerne til enhver tid vælger det

der sikrer at det er nemmest at få borgerne

er den bedste løsning for borgeren og for kommunen

incitamenter der er lagt ned her er gode

at kommunerne har en fordel af at lave tilbud til borgerne som er billige men ikke nødvendigvis

vi mener at hver gang man giver kommuner

fratager man efter vores mening borgerne nogle

en situation hvor den service borgeren får ikke er så god som den kunne være fordi vedkommende får en anden service der er billigere for kommunen at give så er det vel en af de basale

velfærdsmæssige frihedsrettigheder vi tager fra borgeren for borgeren skal vel i et velfærdssamfund altid

mening altid komme borgerne til gode

det er det der altid sker ude i kommunerne nogle steder

vælger den løsning der er billigst for kommunen uden at det absolut er det bedste for borgeren jeg er ikke i tvivl om at årsagen til det kan være at kommunerne er ekstremt pressede

med til at presse dem rent økonomisk det er ikke noget vi i alternativet går ind for men uanset hvad skal

jeg tror kommunerne har en kæmpe motivation til at få folk i arbejde

for kommunerne at folk kommer i arbejde

når borgerne går fra

ikke fordi kommunerne har et refusionssystem at

og i mindre grad refusionssystemet derfor mener ikke vi behøver et refusionssystem der fører til kassetænkning oven i de andre tiltag man gør

få borgerne i arbejde

det her forslag det er måske lidt uklart hvordan det skal foldes ud helt konkret men vi støtter gerne små skridt mod kassetænkning og i stedet for at

fejlfinding vil vi egentlig hellere hvis det skulle blive vedtaget en dag

og arbejde med det her der siger

at økonomiske incitamenter skal komme borgerne til gode og vi skal lukke for muligheden for at borgerne får en ringere service fordi det er billigere yes så

til sf for at rejse denne diskussion radikale venstre er jo med i forliget om refusionssystemet og som som det fremgår

igangsat en evaluering af reformens både økonomiske og organisatoriske effekter den evaluering ønsker vi fra radikal side at afvente når den kommer

se om der er nogle skævvredne incitamenter eller om der ikke er men indtil videre

fra radikal side støtte dette forslag

brugt tid på at forholde sig til forslaget og så selvfølgelig

afventer med spænding evalueringen og deltager selvfølgelig også meget gerne i de forhandlinger som kommer

vi deltager i forhandlinger om ethvert hjørne i beskæftigelsesindsatsen men der er alligevel nogle ting der ikke

som har et fundament og som har været der lige siden loven blev vedtaget

vi se i et høringssvar fra ftf

bekymrede for de faldende refusionssatser

på tyve procent allerede efter en år og at det vil skabe et stærkt økonomisk incitament i kommunerne til at presse borgerne ud af offentlig forsørgelse eller ned på en lavere ydelse fordi borgerne bliver for dyre for kommunen

vi vidste ville gælde for systemet og det

med omlægningen at styrke kommunernes fokus på resultater gennem et

til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og gennemføre en effektiv indsats det er da svært at være imod

i modellen skal kommunerne gradvis selv betale mere af ydelsen tankegangen bag aftrapningsmodellen er at kommunerne kun i begrænset omfang kan forhindre at en borger kommer på offentlig forsørgelse derfor er refusionen høj de første fire uger derimod har kommunerne

for at påvirke hvor længe borgerne forbliver på offentlig forsørgelse og derfor nedsættes refusionen gradvis se det kan godt give mening men ikke på den måde som det er skruet sammen på

man procentvis indbygger et incitament til for kommunerne

ændre på systemet det der står på spil her er også borgernes retssikkerhed de må aldrig være i tvivl om at den løsning kommunen vælger for dem

der er bedst for dem selv i deres liv der hvor de er og ikke hvad der på kortere sigt er af interesse for kommunekassen så tænker jeg bare at hvis man nu tror meget på økonomiske incitamenter

der kan være god grund til at gøre for nogle mennesker og i nogle konkrete sammenhænge her

indbygger et incitament til at hvis man først er kommet over den første tid

kan det være en fortjeneste for kommunen

at holde dem på lavere ydelser hvorfor skulle en række kommuner så ikke vælge at gå i den retning det ikke alle kommuner der er kommuner der sætter sig ud over de incitamenter og gør den her gode indsats

på tidligere og som herre bent bøgsted blandt andet forklarede i detaljer

og det er fuldstændig rigtigt at det er der heldigvis en række kommuner der gør

hvor man kan se at her vælger man ikke hvad der er bedst for borgeren men hvad der er bedst for den

det er derfor det her forslag er et forsøg på at gøre op med kassetænkning og gøre op med at reducere borgerne til genstande som man

snæver interesse for den kommunale

for at fremsætte det her beslutningsforslag om borgerstyrede budgetter for med forslaget ønsker sf jo at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag der fremmer kommunernes brug af borgerstyrede budgetter således at alle kommuner får

arbejde med det i indsatsen over for jobparate

over tredive år med en års ledighed forslaget skal give borgerne en reel valgfrihed til at disponere over egne midler uden at blive trukket i ydelse dog i samråd med jobcenteret

i bund og grund om hvilke værktøjer der skal være i værktøjskassen for at hjælpe jobparate

videre i job det synes jeg at vi løbende skal overveje at tage stilling til regeringen er stærkt optaget af at alle borgere på en midlertidig

forsørgelse får en indsats der hjælper dem hurtigst muligt tilbage i job fordi et job for

om det allermest grundlæggende i livet nemlig noget at stå op til at opleve

mange måder jo så også gøre det som er helt afgørende for enhver nemlig at være en del af et arbejdende fællesskab det at man tjener sine egne penge og kan forsørge sig selv og ikke mindst at man bliver en god rollemodel for sin familie er vigtigt derfor glæder jeg mig også over at beskæftigelsen måned for måned sætter rekord

vi jo alene siden et helt tilfældigt pejlemærke man kunne tage juni to tusind og femten har skabt over

og tredstusind private jobs det høje antal er udtryk for at mange mennesker nu er kommet i arbejde og kan

aarhus kommune har lavet forsøg med borgerstyrede budgetter som sf også refererer til i beslutningsforslaget det her forsøg fandt sted i perioden december to tusind og femten til juni to tusind og atten under navnet langtidsledige tager teten de borgerstyrede budgetter har her fungeret som et beskæftigelsestilbud hvor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere hver især har fået mulighed for selv at budgettere med op til

kroner til at designe deres egen beskæftigelsesindsats hensigten har været at bringe flere

har også været hensigten at sikre at borgerne finder motivation og tager ejerskab til selv at finde vej ind på arbejdsmarkedet syv og halvfems borgere har deltaget i forsøget borgerne har brugt penge på mange forskellige ting lige fra kørekort og opkvalificerende kurser til tandbehandling og vejledning fra en diætist en rapport fra aarhus kommune siger at to og tredive ud af de syv og

borgere nu har forladt kontanthjælpssystemet og rapporten melder om at flere har haft gode

op imod fem og firs procent af borgerne fået større tro på at de vil komme i job inden for næste år

set godt og glædeligt skal borgerstyrede budgetter så være en del af værktøjskassen for den fremtidige beskæftigelsesindsats som sagt synes jeg at vi løbende skal

at tage stilling til nye redskaber og intentionerne bag borgerstyrede budgetter kan jo faktisk være gode nok jeg er jo selv dybt inspireret af investeringstankegangen der ligger til grund for sådanne ordninger som jeg synes

sig selv om en ordning som borgerstyrede budgetter udelukkende skal målrettes

har foreslået det som vel i bund og grund burde være dem i

komme i beskæftigelse regeringen har jo så også sammen med satspuljepartierne allerede et lignende forsøg i gang i forbindelse med satspuljeaftalen for to tusind og sytten til

og socialministeriets område der minder om det gennemførte forsøg i aarhus kommune forsøgsordningen går ud på at give udsatte borgere halvtredstusind kroner til at skabe en positiv forandring i deres liv ordningen kører til og med udgangen af to tusind og nitten fire kommuner deltager i det heriblandt aarhus kommune de tidlige og meget foreløbige erfaringer fra satspuljeordningen er ligesom forsøget i aarhus positive

grund til at glæde sig over når alt det er sagt mener jeg dog ikke at vi er der hvor vi er klar til at udbrede borgerstyrede budgetter vi ved nemlig ikke hvad effekterne af borgerstyrede budgetter er vi ved altså ikke om

som følge af de muligheder de har haft eller om de alligevel ville have forladt systemet

også øje for at udsigten til et relativt stort skattefrit kontantbeløb risikerer at fastholde nogle borgere i ledighed i længere tid end højst

ord har vi altså brug for at blive meget klogere på hvordan

vi jo risikere at stå tilbage med en meget stor regning lad mig bare give et helt teknisk regneeksempel i to tusind og atten var der cirka niogtyvetusinde og ottehundrede jobparate kontanthjælps og integrationsydelsesmodtagere som havde minimum tolv måneders sammenhængende ledighed bag sig

milliard kroner efter tilbageløb i de første år hvis samtlige borgere skulle anvende op til halvtredstusind kroner på tiltag som de selv finder vigtige for at komme i job i det regnestykke indgår der ikke engang eventuelle udgifter til administration eller de negative effekter der

det er alligevel også en del penge her sidst på måneden så lad mig sige

men at vi jo nu vil følge den politiske aftale vi har i satspuljekredsen og så har vi brug for meget mere viden inden man skal gå ned ad den vej som sf foreslår men men forfriskende er det da at vi får en diskussion om det her i folketinget og der er da også elementer fra

række andre sammenhænge slår ministeren jo på tromme for at kommunerne skal forfølge en investeringsstrategi og det er vi fuldstændig enige i

er jo en konkret udmøntning af en investeringsstrategi

mig men jeg blev overbevist om at det nok var klogt

i bund og grund som ansvarlig regering bliver nødt til

derudover synes jeg at man tværtimod skulle glæde sig over at der nu er en bred politisk enighed om det satspuljeprojekt der kører

en god idé tror jeg da også at alle partier vil være villige

i højere grad skal bruge det her redskab men jeg tror ikke at man på baggrund af et spændende forsøg i aarhus hvor vi jo ikke

ikke i stand til lige her

der kunne man jo så tage højde for det blandt andet når ministeren siger at det

hvilke målgrupper det her værktøj anvendes over for

også derfor at vi i beslutningsforslaget udtrykkeligt skriver at det skal være i samarbejde med jobcenteret det er ikke et tag selv bord det er ikke en buffet

halvtredstusind kr og så går man hjem med dem det er efter klar aftaler med jobcenteret

en beretningstekst hvor vi nu arbejder videre i forhold til satspuljekredsen

set åben over for men en til en lige at sige at vi køber det her beslutningsforslag

men jeg deler tankegangen om og jeg tror også at det at ansvarliggøre den enkelte noget mere godt kan

når man læser de her historier fra aarhus

set i rigtig godt humør det er en kommune der har givet de arbejdsløse en tro på at de duer til noget en tro på at de også kan komme i job og at der også er brug for dem ude på arbejdspladserne

at det rent faktisk hjælper at lade den enkelte stå i spidsen eller gå forrest for

komme i job det er en fordel at have den enkelte med og ikke bare styre dem som dukker men rent faktisk

mange gange er det her jo ikke så svært for man behøver ikke at sende dem på alle de kurser og meget af det som de enten har været til i forvejen eller ved noget om og som de ikke får brug for

ordnet tænderne fordi det også er et kæmpeproblem for rigtig mange så med de ord vil jeg gerne rose aarhus for det

de har gjort og for de resultater de har vist indtil nu

men nu skal vi så tage stilling til om

til hele landet det tror jeg er rigtig svært at sige ja til lige nu der er jo

vil fortælle om deres gode resultater skyldes projektet

måske bare er gode tider vi har lige nu

er en kombination af begge dele det i sig selv er jo også ganske interessant når vi kommer dertil vi ved heller ikke hvor dyrt det vil være nu nævnte ministeren godt nok et tal hvis alle bruger

det gør de nok ikke men vi ved ikke hvad det vil koste og uden at kende prisen og uden at være tættere på at kende effekten af det

vil være svært at sige et hundrede procent ja

men når det så er sagt tror jeg rigtig meget på det her og hele tanken omkring det sådan som jeg også beskrev det før

at styringen bliver overladt til den enkelte og at den enkelte føler sig hørt og ikke kørt over af systemet som alle

her område ved rent faktisk sker derude derfor vil

meget gerne sammen med de partier der har lyst tage en diskussion af og en dialog om hvordan vi kan udbrede det her

andre kommuner altså udbrede det mere og dermed måske gøre forsøget større så med de ord vil jeg gerne rose sf for at tage denne meget spændende debat

vi vil stemme nej til dette forslag men vi vil

følge forsøget i aarhus ret tæt

gerne være med til at udbrede forsøget til andre kommuner men ligefrem at gøre det landsdækkende

ville stemme for beslutningsforslaget det synes jeg nu egentlig også selv nogle gange

lahn jensen løfte sløret for hvordan vi kunne udbrede det på anden vis end

for en overskuelig tid så kan vi på anden vis reagere lidt hurtigt i

har læst så tænker jeg bare at

har gjort det selv fordi de synes det er en god idé hvorfor kan alle andre kommuner så ikke hvorfor gør de det ikke bare hvorfor behøver de vores hjælp hvorfor kan de ikke bare sige det vil vi da også det om den der investeringsstrategi som vi snakkede

sidste forslag hvorfor siger alle de andre kommuner ikke bare

aarhus kig på det her projekt og se om det

og så det her så ville jeg da tage til aarhus og sige det tror jeg vi skal indføre i vores kommune så det kunne vi jo starte med og så kunne herre karsten hønge rejse rundt til de kommuner

om at vi gør det her til en samfundsmæssig opgave og ikke på den måde lader kommunerne opsøge

ideen i beslutningsforslaget men jeg kunne også bare lahn jensen at det da

man skulle gøre det som ministeren pragmatisk rækker hånden frem til nemlig

nogle formuleringer om hvordan vi i fællesskab kan komme videre ad den her vej uden at binde os konkret til sfs beslutningsforslag for det er ikke for mig det vigtigste er at

vi får fart på med at komme længere ned ad den her vej

den dialog og diskussion og dér vil jeg gerne sige herfra at jeg synes det her

i flere kommuner og det er jeg klar til at tage en dialog

mulighed for at man ude i kommunerne kan tildele borgere

kan fremstå bedre over for arbejdsgiveren

finansieret af nogle fonde og to og tredive kom ud på arbejdsmarkedet

som jeg ikke kan se ud fra det her det er heller ikke sikkert

de borgere der er på kontanthjælp

det er et kursus i et

et kørekort det er er der mange gode grunde til

synes jeg at mange af de ting som man snakker om her

vi har så i forbindelse med satspuljen sat et forsøg i gang hvor man giver et

afsluttes med en evaluering af det hvor vi ser

men vi skal selvfølgelig også have set lidt nærmere på de erfaringer de har

syv og halvfems jobparate kontanthjælpsmodtagere med over en års ledighed

det er måske lige i underkanten at der ikke er flere der

er kommet ud på arbejdsmarkedet og derfor

kommunerne egentlig gør ved siden af

siger nu har du halvtredstusind så skal du bare bruge dem til at se

men også nogle undersøgelser af virkningerne af de tiltag der

hvis man skal udbrede det til hele landet til alle kommuner

skal have muligheden for at få

de halvtredstusind kroner til jobparate hvis det

spørsmål om at kommunen måske lige tager sig sammen og

hjælpe borgere i i job der står direkte i kontanthjælpsloven at med

det samspil skal vi selvfølgelig også have undersøgt

et positivt forslag og vi vil gerne se nærmere på

kan ikke tilslutte os det her i dag

skal stå og falde med om et beslutningsforslag skæres

folkeparti her gå ind på præmissen om at det er en god idé at

en af metoderne kunne selvfølgelig være at vente på evalueringen om en år

at borgerne godt ved hvad der er bedst i deres eget liv og at

jobcenteret og kun efter en aftale med jobcenteret får rådighed

jeg synes jo at effekten med to og tredive ud af syv og halvfems er lige i underkanten der burde

af det her folk er kommet ud på arbejdsmarkedet eller er der andre årsager

det var det så ikke alligevel hvad så

vi fortsætter i talerrækken og jeg siger værsgo til

de forrige ordførere for debatten om borgerstyrede budgetter

sige tak til sf for for et spændende beslutningsforslag som jo giver anledning til at vi får drøftet nye løsninger

og lad mig være ærlig og sige at jeg synes at intentionen med forslaget er godt tanken om at investere i

enkelte menneske og

behov tiltaler mit

og kan sættes ind i en bestemt boks så banker virkeligheden dog lidt på

er usikkerhed om effekten for vil disse budgetter føre til at flere kommer i beskæftigelse eller fastholder det bare folk i lidt længere tid på kontanthjælp

hvad der er mindre uvist er jo den direkte udgift der vil

følge af forslagets indførelse det vil koste en del penge og pengene skal jo findes et sted

per refleks

tusind og sytten besluttede vi jo

et forsøg med borgerstyrede budgetter blandt udsatte borgere og det venter vi jo på resultaterne af ligeledes venter vi på de endelige konklusioner fra forsøget i aarhus som jo må jeg forstå danner danner baggrund for det

vi træffer

det er et nyt og godt værktøj

så er det jo ikke fordi vi ikke har fokus på det her område vi har konstant fokus på at hjælpe borgere i beskæftigelse det handler om at sikre at

kan betale sig at stå op om morgenen og tage på arbejde men det handler også om at der er nogle der har brug for mere end det altså

ikke have et system der agerer på systemets præmisser men på borgerens præmisser så samlet set

forslaget sympatisk der er noget usikkerhed omkring det det kunne også være forbundet med relativt høje omkostninger

inden vi træffer beslutning om at

synes vi vi skal afvente de evalueringer der er i gang og på den baggrund kan vi ikke støtte

man går efter indholdet og substansen i både talen og i forhold til den udfordring vi skal prøve at

de kommuner der ønsker at gå ned ad den her vej

der usikkerhed som herre hans andersen siger han har

økonomien i det handler det her forslag jo om at fjerne de sten der ligger for kommunerne

hvor velux betaler for det her forsøg

vil vi gøre det her i vores kommune og hvis vi gør det bliver det jo

så det her handler om at fjerne nogle sten der ligger på vejen for de kommuner der vil gå

fjerner de sten som herre

at vi måske lige afventer de evalueringer der er i gang der er både en evaluering af det konkrete projekt i aarhus og så er der jo også et projekt som vi har sat i gang i fællesskab i forbindelse med satspuljeaftalen som jo

åbenlyst inviterer til

som vi så tit snakker om nemlig at investere i borgerne og det her handler ikke om at staten skal investere penge i borgerne

vil gå den her vej så i den forstand behøver herre hans andersen jo ikke

den nationale økonomi ingen kvaler

fællesskabet der betaler og inden vi på vegne af fællesskabet

være fornuftigt at have

sige noget om i dag det det lyder positivt men vi ved jo ikke om de pågældende mennesker der i dag er kommet i job på baggrund af projektet alligevel ville være kommet i job selv om de ikke var blevet omfattet af det her projekt men havde fået en ordinær indsats af kommunen det ved vi

næste taler i ordførerrækken er fru laura lindahl liberal alliance

værsgo

ikke sfs forslag

årsager til

en evaluering af projektet i aarhus i gang og

gruppen som er kommet ud af kontanthjælpssystemet men vi ved ikke om det er på grund af det her initiativ eller noget andet

at man afslutter det i slutningen af og nitten det skal vi også kigge på inden

helt generelt men i forhold

skævt når man taler om de jobparate kontanthjælpsmodtagere

forudsat at vi havde evalueringerne der viste det er positivt så havde jeg været indstillet

på kontanthjælp er at de ikke har et arbejde

og forsøge at få dem tættere på arbejdsmarkedet ved

en masse ting de skal sådan set bare tage et arbejde

synes jeg at vi skal vente

at se evalueringerne dels af aarhusprojektet dels af det satspuljeprojekt vi har sat i gang før vi overvejer om det er en vej vi skal gå

gør et nummer ud af at man gerne vil gøre det lettere at spørge hverdagens eksperter det kan være almindelige mennesker eller det kan være kommunerne så hvorfor have sådan nogle sten liggende på vejen

det er jo ikke tilladt i dag at lave den slags forsøg

borgerne for er nemlig eksperter i deres eget liv

gribe fat i nogle instrumenter og det

overlade det til kommunerne selv at tage den her beslutning sammen

fru laura lindahl at en af de ting vi nævner eksplicit

ikke indstillet på at man bare skal uddele blankochecks til borgere der står uden for arbejdsmarkedet

nogle penge til udgifter i det offentlige som så kunne føres tilbage til de skatteydere vi har

ikke indstillet på bare at dele ud af pengene efter

at fjerne de snubletråde de sten der er på vejen

bliver bragt tættere på arbejdsmarkedet det er da kun i den situation

klar aftale mellem borgeren og jobcenteret at man så kan gå ind og understøtte nogle helt konkrete mål

eller få gjort noget ved de dårlige tænder som gør at man ikke kan få et arbejde det burde på alle mulige måder være så snusfornuftigt at

dele penge ud som man ikke ved

derfor det giver super meget mening

viser sig at virke og være det mest effektfulde man kan gøre for

man skal kunne stille et skattefrit beløb til rådighed for en borger

starte eget blive iværksætter eller som udsatte borgere kan bruge til at komme ud af udsathed hvor man måske kan få kickstartet sit liv genstartet sit liv få ordnet sine tænder

der er to forsøg i gang i øjeblikket der er det i aarhus med langtidsledige som

mennesker er kommet tilbage på arbejdsmarkedet

har været langt derfra det andet forsøg der bliver refereret til

er et forsøg som alternativet har har

at prøve og det er mig selv der har forhandlet det det handler simpelt

et skattefrit beløb uden modkrav på

man bare begynder at dele sedler ud sådan rundtomkring på på gader og torve

på bænken ved siden af en hjemløs eller en udsat dansker og siger hør her jeg har faktisk en kapital som du kan bruge til at komme tilbage i samfundet hvis det er sådan at du

som indebærer at at du kommer tættere på at få et liv og

og det viser de første

de mennesker de udsatte mennesker de hjemløse i enormt høj grad er klar til til at tage ansvar for deres eget liv i meget høj grad er eksperter på deres eget liv og i meget høj grad kan bruge de penge til

i første omgang få et hjem få et hus få et liv og i anden omgang mange af dem tilbage på arbejdsmarkedet

det er nok til at vi allerede nu vil tillade at kommunerne bruger deres egne penge på at gøre det her

kommuner at bruge deres egne penge på at hjælpe borgere videre på den her måde

at man skal og hvis man ikke er tilfreds med de danske

kan man jo bare kigge til udlandet til england hvor man har lavet store forsøg med hjemløse hvor selv langtidshjemløse har udnyttet den her mulighed til

at få tag over hovedet komme af med deres udfordringer og og nogle af dem

i england er det her blevet et redskab som alle kommuner har på

som som herre karsten hønge flere gange har nævnt jo dannet på en bevilling fra velux

skattefrit modkravsfrit til en borger

vi nødt til at lave en lovgivning der gør at man må give dem

skattefrit man må give dem uden modkrav det var det

med halvtredstusind kroner i personlige budgetter til udsatte borgere fra socialministeriet via satspuljen

uden at de skal yde noget til gengæld det ser ud som om det tyder alle erfaringer på at ved at vise folk den tillid og gøre det at det så i enormt høj grad bringer dem videre fordi de virkelig virkelig

eget liv og lave en god handlingsplan sammen med en god fremskudt medarbejder det ser simpelt hen så fornuftigt ud at vi i alternativet har

meget meget sjældent i den her sal at gode beslutningsforslag fra oppositionen

det er lidt synd fordi det her er et virkelig virkelig godt forslag som kunne skabe progression hver gang man kaster halvtredstusind

jeg sikker på at man tjener mange flere penge når borgeren er kommet på benene igen og man sparer udgifter som vedkommende måske kunne have haft i retsvæsenet i i socialvæsenet i sundhedsvæsenet

her ud i livet og at flere partier på de samme møder argumenterede for

tage patent på forslag efter et samlet forlig

at lige så vel som sf bærer gode forslag ind på banen bærer alternativet også gode forslag ind

om personlige budgetter for for udsatte var et forslag vi havde fundet inspiration

og vi takker selvfølgelig forligskredsen for

som det tidligere er blevet beskrevet fire kommuner der er i gang med et satspuljeforsøg heriblandt aarhus som vil give os ny viden som vi synes der er brug for vi vil meget gerne de borgerstyrede budgetter men vi vil gerne vide om det er den rette målgruppe

meget gerne kende prisen til gengæld vil vi gerne i satspuljekredsen lægge yderligere kraft i arbejdet med de borgerstyrede budgetter vi

imod både den fremstrakte hånd fra ministeren og fra socialdemokraterne og den velvilje der er hos både sf og alternativet og andre og prøve at drive det her

frem ikke i form af præcis det her forslag men i forhold til det arbejde der kommer foran os i de kommende måneder og år fordi det selvfølgelig er en oplagt rigtig idé at give borgerne den ekstra mulighed at inddrage de kompetencer borgerne har og den

som borgerne står i langt langt stærkere i arbejdet med at få borgere bragt ud på arbejdsmarkedet

og det

jeg synes altid det er interessant at kigge på om vi kan bruge pengene i det offentlige bedre eller mere effektivt og

så tak for det og tak for debatten

er vi altid meget åbne over for at se

også derfor at vi ligesom mange af de foregående ordførere

i højere grad får mulighed for at tilrettelægge sin egen indsats

sådan set lyder

at indsatsen bliver bedre hvis det er tilpasset den enkelte

også nødt til at vide om der er value for money som man siger

er en mere effektiv måde at få borgerne i job på for det spiller altså en rolle for os vi vil meget gerne se konstruktivt på en ordning med

det kan

men sigtet skal være at borgeren skal komme i job

også kan være en risiko fastholde borgerne i et forløb

en vej ind til arbejdsmarkedet

jo finansieret af skatteborgernes penge

nuværende tidspunkt men vi vil meget gerne tage diskussionen op igen når vi kender resultaterne af de her undersøgelser der er i gang så jeg vil sige

kan vi altså ikke bakke op om beslutningsforslaget som som

om det skal være et beslutningsforslag eller vi skal få lavet en form for beretning fra udvalget eller vi skal gribe det an i forbindelse med evalueringen af satspuljemidlerne

gribe beskæftigelsespolitikken an på en anden måde vi skal fjerne nogle af de sten og snubletråde som kommunerne oplever når de ønsker at gøre en særlig indsats over for borgere der ønsker at komme i arbejde

ikke lovligt for kommunerne at tage en beslutning om at

være bedst for den her borger så vi bevilger nogle penge til for eksempel at få fjernet synlige tatoveringer der kan være den forhindring der gør at de ikke kommer i arbejde en kommune kan ikke sige

nu giver vi dig nogle særlige penge til måske at starte egen virksomhed til at få ordnet tænderne så

den type beslutninger kan kommunerne ikke tage i dag så forslaget

vi kan spørge eksperterne om hvad der er bedst og hvem er eksperterne det er borgerne borgerne er nemlig eksperter i deres eget liv kommunerne skal møde borgerne i øjenhøjde og de skal række dem en hjælpende hånd som bringer dem videre fra der hvor de selv er

i aarhus som bliver citeret fra en

altså en overraskelse over at man faktisk får tildelt noget mere magt over sit eget liv af kommunen i stedet for at blive pålagt noget blive retvist blive anvist

faktisk stoles på at eksperten i sit eget liv altså borgeren selv kan blive hjulpet videre den daværende

og beskæftigelse i aarhus thomas medom siger at de har vendt systemet på hovedet

siger han det har vi gjort ved at møde nogle mennesker som har mistet troen på sig selv

kunne komme i job med tillid og på en anden måde end vi normalvis gør i vores beskæftigelsessystem

en vej frem som netop ved at møde folk der hvor de er har en chance for både at få rettet op på de menneskers liv men at gøre det i et tempo og på en måde som giver mening og som på længere sigt rent faktisk også får mennesker i arbejde

socialrådgiver der hedder mette mai jensen fra aarhus der også udtaler sig og siger at hun har fuld

hun siger jeg tror folk selv har en idé om hvad der skal til

og vi får tit henvendelser fra borgere som gerne vil noget som ikke kan lade sig gøre

så siger hun også forsøget med selvbudgettering er lidt af et sats for kommunen jeg synes det er fedt at vi gør det jeg tror på at det er en rigtig god mulighed for

videre så det det handler om her

er altså at det varme vand og de dybe tallerkener er opfundet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

den første ordfører er herre mattias tesfaye fra socialdemokratiet

for andre lønmodtagere en voksende gruppe af udlændinge uden lovligt ophold risikerer også at betyde mere organiseret kriminalitet og en forråelse og fremmedgørelse af det offentlige rum udlændinge er velkomne i danmark men vi må insistere på at det skal være på et lovligt opholdsgrundlag det betyder også at udlændinge der får frataget deres opholdstilladelse skal forlade landet det må være udgangspunktet

behov for et stærkt fokus på at antallet af afviste asylansøgere udlændinge på tålt ophold fremmedkrigere og udviste kriminelle ikke vokser her i landet og at der føres kontrol med de her personers ophold indtil hjemsendelse kan sikres og det er med det perspektiv at socialdemokratiet kan støtte

på udlændingeområdet hvor personer på tålt ophold nu får præciseret bestemmelserne om opholds underretnings og meldepligt blandt andet har en ny og strammere fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser i forhold til kriminelle udlændinge og deres bevægelsesfrihed ført til at det er nødvendigt at omformulere nogle bestemmelser i udlændingeloven det er jo klart at personer der opholder sig ulovligt i landet ikke kan siges at have bevægelsesfrihed det havde man ellers tidligere ment samtidig skal de personer der er på tålt ophold men som ikke har pligt til at opholde sig på kærshovedgård

pligt til at melde til politiet hvor de opholder sig

de kan være uden for kærshovedgård fordi de har behov for særlig pleje i forbindelse med sygdom og andet dette må også anses for en skærpelse da det giver politiet bedre overblik over hvor folk er vi opfatter

l en hundrede og fem og tres som et forsøg på at rydde

det område hvor der er brug for at have styr på hvor folk er fordi det

drejer sig om folk som er uønskede i danmark

kriminelle udviste og andre udlændinge der er uønsket i danmark det ønsker vi af sikkerhedsmæssige årsager og fordi vi har brug for at vide hvor de er

kan ske udsendelse så snart muligheden opstår med dette lovforslag foreslår vi derfor at udlændinge på tålt ophold skal pålægges opholds underretnings og meldepligt medmindre særlig grunde herunder danmarks internationale forpligtelser taler herimod og så slår vi helt fast at personer der er på tålt ophold opholder sig ulovligt i danmark også selv om de ikke i øjeblikket kan hjemsendes til deres egentlige hjemland en sådan definition betyder nemlig at de ikke længere er beskyttet af retten til bevægelsesfrihed efter den europæiske

foreslår vi at udlændinge på tålt ophold der har fået ophævet deres opholdspligt pålægges en orienteringspligt det betyder at de løbende skal orientere politiet og udlændingestyrelsen om deres faste opholdssted i venstre så vi gerne at disse mennesker blev sendt hjem så hurtigt som muligt

muligt har vi mulighed for at sikre en så tæt kontrol som muligt på den baggrund bakker venstre fuldt op om lovforslaget tak for ordet

af den beskyttelse af bevægelsesfriheden der fremgår

generer tydeligvis regeringen den har sat sig som mål at mennesker på tålt ophold skal have så få rettigheder som muligt og i hvert fald sættes uden for beskyttelse af de menneskerettigheder som vi andre i samfundet er omfattet af hvis det overhovedet kan lade sig gøre og det kan det tilsyneladende her regeringen vil derfor flytte målstolperne så det slås fast i loven at tålt ophold ikke er lovligt ophold i danmark dermed er mennesker på tålt ophold ikke beskyttet af tillægsprotokollen

måske på sin plads på det her sted at minde om hvad tålt ophold er

er en status vi giver mennesker som er dømt til udvisning som er udelukket fra asyl

hvis vi sender dem ud risikerer de tortur dødsstraf

er grunden til at vi har den kategori der hedder tålt ophold

og mennesker på tålt ophold rettigheder

ministeren

med den risiko at de udsættes for tortur og dødsstraf eller anden nedværdigende behandling noget som gør at

lovligt kan gøre fordi det trods alt ikke er en human stat værdig at udsende folk til for eksempel tortur

her flytning af målstolperne

smører lovforslaget endnu et lag meningsløs kontrol oven på det strikse kontrolregime der allerede findes for de mennesker på tålt ophold

ved at finde en person på tålt ophold i de sjældne tilfælde hvor forholdene i hjemlandet ændrer sig og risikoen for tortur mishandling og dødsstraf forsvinder det problem eksisterer ikke og de mange lag kontrol

meldepligt underretningspligt og med det her lovforslag nu også orienteringspligt har alene til formål at gøre tilværelsen på tålt ophold så utålelig at nogle mennesker måske lader sig presse til at rejse hjem til en fremtid med risiko for tortur dødsstraf og anden nedværdigende behandling efter min mening ikke et særlig ædelt formål enhedslisten kan ikke støtte

spørgsmål af den type der kan skabe en meget dyb splittelse imellem det man i anførselstegn kan kalde systemet og borgerne det er der mange eksempler på og den afstand bliver mindre med det her forslag og det er virkelig godt vi skal sikre og det kommer vi også til en effektiv kontrol af udlændinge der er på tålt ophold i danmark og udviste kriminelle

i danmark det er vigtigt at vi ved hvor

den her type af personer som har begået alvorlige forbrydelser opholder sig så vi kan foretage en udsendelse så snart som muligt

sige at sikre

personer vi har på tålt ophold i danmark

bliver sluppet fri hvis jeg må sige det på den måde netop fordi

og så har man ret til fri bevægelighed det vil regeringen gerne omgøre ved at

ulovligt at være på tålt ophold for så kan man omgøre den bestemmelse

institut for menneskerettigheder jo også pointerer i deres høringssvar

at selv om man ikke opholder sig lovligt i danmark er man altså stadig væk omfattet af menneskerettighedskonventionen man er omfattet af artikel otte nemlig retten til privatliv

på sigt være i strid med retten til privatliv hvis

de mennesker på tålt ophold fortsat bor på de her centre så jeg tror

de mennesker på tålt ophold som så er kommet ud i samfundet

tænke mig at vide hvad problemet egentlig er

jo vigtigt at vi adskiller

mennesker som enten har været kriminelle her i danmark eller begået forbrydelser andre steder derfor er det vel

set rimeligt nok efter vores opfattelse at

en kontrol med hvor de er og styr på hvor de er

som blev vedtaget tidligere støttede vi

højesteretsdommen fastslår at

fratage dem deres ret til at bevæge sig frit så længe de har lovligt ophold så er det

ulovligt ophold

det hensigtsmæssige i

gøre det på men baggrunden er jo den

sag fra belgien hvor det blev fastslået at det

man ændrer det på den her måde for at kunne fastholde om jeg så må sige den opholds og meldepligt som

bedste børn vi taler om voldtægtsmænd mordere og mennesker der er til fare for danmarks sikkerhed vi hører ofte at de her mennesker har udstået deres straf det har de ikke det er personer der ikke har afsonet den sidste del af deres dom nemlig udsendelse af danmark de har ikke noget lovligt ærinde her de skal slet ikke være her beboerne i området ved udrejsecenteret føler sig med god grund utrygge derfor skal sikkerheden og kontrollen med disse mennesker være så omfattende som overhovedet muligt inden for lovens rammer det skylder vi

området med lovforslaget skaber vi en kontrol til glæde for de mennesker der bor i området samtidig klart at de her mennesker ikke opholder sig lovligt i danmark vi tåler at de er her så længe det kræves og ikke et øjeblik længere

gør det tydeligt at de her mennesker ikke nyder den samme bevægelsesfrihed som lovlydige borgere vi mener at

det er blandt andet derfor at regeringen har ansat nogle udsendelsesambassadører der forhandler med forskellige lande om at tage imod deres

forhåbentlig giver de her stramninger de her folk lidt flere incitamenter til at tjekke ud af danmark

endnu et skridt i den rigtige retning mod flere mod flere hjemsendelser det konservative folkeparti støtter

konstatere at der er meget bred opbakning til til det lovforslaget som vi behandler i dag er rigtig nok som flere ordførere

været inde på et lovforslag der indeholder en række forskellige ændringer af udlændingeloven som jo særlig

til hensigt at øge kontrollen med udlændinge på tålt ophold herunder udlændinge der får ophævet deres opholdspligt regeringen ønsker

kontrol med udlændinge på tålt ophold kriminelle udviste og andre udlændinge der er uønskede her i landet regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række skærpelser af kontrollen med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste der er blandt andet indført en underretningspligt som supplerer opholds og meldepligten og straffen for at overtræde at overtræde

pålagte kontrolforanstaltninger er blevet skærpet den skærpede kontrol afspejler at de pågældende udlændinge skal udsendes så snart muligheden herfor opstår og at de danske myndigheder derfor har

at føre tæt kontrol med de pågældendes opholdssted formålet med det her lovforslag er at gennemføre en yderligere styrkelse af de danske myndigheders mulighed for at føre kontrol med udlændinge der er uønskede her i landet med lovforslaget fastslår vi

udlændinge på tålt ophold opholder sig ulovligt i danmark vi gør det med med lovforslaget også helt klart over for den her gruppe af udlændinge at selv om man har fået ophævet sin opholdspligt

har myndighederne fortsat en interesse

så udsendelse kan ske så snart

tak for modtagelsen af lovforslaget jeg ser meget frem til til den videre behandling både her i folketingssalen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

åbnet og jeg giver ordet til udlændinge og integrationsministeren

personer der har fået afslag på asyl selvfølgelig skal rejse hjem det gælder også familier med børn det er i mine øjne helt uacceptabelt at afviste asylansøgere vælger ikke at efterkomme et krav om at

at de med den beslutning jo dermed også tager deres børn som gidsler hvis afviste asylansøgere vælger at samarbejde med myndighederne om

udrejsen kan de pågældende rejse hjem

afviste asylansøgere der ikke efterlever kravet om at rejse hjem skal stilles en gulerod i sigte såfremt de modarbejder reglerne forslagsstillerne lægger med beslutningsforslaget op til at regeringen skal genindføre den tidligere ordning fra to tusind og tolv om at børnefamilier der har fået afslag på asyl får ret til at flytte i en særlig bolig uden for asylcentrene tolv måneder efter endeligt afslag samt at børn tidligst kan overføres til et udrejsecenter når udrejsen er umiddelbart forestående lad mig endnu en gang understrege

jo rent faktisk er muligt at rejse hjem

udrejse som led i udsendelsesindsatsen er der etableret en lang række modtage og også reintegrationstilbud

skal tilpasses den enkeltes behov der er hjælp til at få uddannelse jobmuligheder og anden rådgivning i hjemlandet kort sagt alt det der gør at man kan komme i gang igen gælder også for familier med børn en række familier har også taget imod hjælp så de kunne vende hjem igen til for eksempel irak afghanistan bangladesh eller somalia det udgør i øvrigt også

en langt mere værdig måde at vende hjem på

er frivillig udrejse klart at foretrække for alle parter ordningen med muligheden for indkvartering i særlige boliger

oprindelig indført i to tusind og otte aftalen omfattede dengang kun afviste asylansøgere fra lande hvortil der ikke var mulighed for tvangsudsendelse

undergik så i to tusind og elleve en evaluering fra

det blev af denne arbejdsgruppe blandt andet fremhævet at det generelt er de pågældende familiers mangel på medvirken som forhindrer udsendelsen af danmark i september to tusind og tolv blev ordningen på trods heraf udvidet til at omfatte samtlige nationaliteter

aktuelt indkvarteret tretten familier i særlige boliger de skal rejse hjem så snart muligheden herfor opstår det gælder også de børnefamilier der aktuelt er indkvarteret på udrejsecenter sjælsmark jeg ser således ingen anledning til

genindføre den foreslåede ordning som der ligger i det her beslutningsforslag og dette underbygges kun af at

tidligere undersøgelser har vist at de familier der var indkvarteret under ordningen ikke kunne udsendes på grund af deres manglende medvirken jeg ser også frem til den videre behandling af det her beslutningsforslag og og bare for en god ordens skyld

også fra ministerens eget

ministerium men jo også fra ombudsmandens redegørelse en hundrede og tre indberetninger på børn der mistrives gør det ikke indtryk

følger de anvisninger som de får fra danske myndigheder om at de skal forlade danmark de

og det kan simpelt hen ikke på nogen måder ændres at

altså er forældres ansvar forældrene tager de her børn som gidsler de har ikke ret til at opholde sig i danmark

meget de mistrives uanset hvordan forholdene forværres uanset at de her familier ikke kan og ikke vil rejse uanset at det er ministeren der kan lave hjemsendelsesaftaler og ikke familierne uanset hvad så vil ministeren fortsætte med at have børnene spærret inde her

spærret inde på sjælsmark de bor på sjælsmark

hen ikke noget at prøve på at give et fuldstændig vrangbillede af hvordan virkeligheden er

de her mennesker rejse

stille sådan et falsum op her børn er forældres ansvar forældrene har ikke ret til at opholde sig i danmark de skal selvfølgelig tage deres børn med

at give de her børn den bedst mulige hverdag de går i skole de går i børnehave der er fritidsaktiviteter men vi kan ikke tage fra dem at deres forældre nægter at udrejse af danmark på trods af at

børn der opholder sig i danmark og også de her børn af

er de danske myndigheders

der er behov for at myndighederne griber ind så har

system i danmark der betyder at myndighederne netop skal tage vare på de børn

ansvaret for at de trives er ministeren ikke enig med mig i det at det er de danske myndigheders ansvar

jo er alvorligt men vi jo ikke fratage dem

at de har nogle forældre der tager dem som gidsler

som gidsler i danmark

fundamentalt uenige om den her sag og at alternativet radikale venstre enhedslisten og sf ønsker at man

rejse ud af danmark men sådan fungerer det bare ikke det er derfor de bor på sjælsmark de

venstre og alternativet mener i den her sag altså noget så fuldstændig latterlig åndssvagt som at sige at vi mener at folk selv skal bestemme at rejse ud

jeg prøver med et seriøst spørgsmål

og glo ind i en væg oppe på sjælsmark vælger det frem for at tage hjem

og

fuldstændig ubegrundet

flygtningehjælp er jo meget aktiv på den front og det går jeg da ud fra at herre søren søndergaard godt er klar

sympatiske tanker bag nemlig at de her børn ikke får en tilfredsstillende opvækst så længe de bor på et udrejsecenter i et land hvor de ikke har nogen fremtid det ville selvfølgelig være bedre for dem at få en tilværelse i danmark hvor de kunne få en uddannelse og et normalt børneliv det er trods alt ikke børnenes skyld at deres forældre modarbejder de afgørelser der er truffet af uafhængige dommere i flygtningenævnet men selv om jeg vil takke forslagsstillerne for at rejse sagen her i folketinget

partierne bag hopper over hvor gærdet er lavest og det virker ikke helt gennemtænkt for det første mener jeg at forslagsstillerne grundigt bør overveje om asylpolitikken i danmark virkelig skal indrettes sådan at man får tildelt en bolig og en tilværelse i danmark uanset om man har brug for beskyttelse eller ej det vil reelt betyde fri indvandring fra de lande som danmark

for det andet mener jeg at forslagsstillerne grundigt bør overveje om det er i børnenes interesse at vi går tilbage til de gamle regler hvor børnene reelt voksede op i danmark i årevis selv om de ikke havde lovligt ophold de får jo aldrig en uddannelse et arbejde eller en fremtid her er i virkelig sikre på

til børnenes bedste på sigt når de stopper i folkeskolen

de ikke kunne komme på ungdomsuddannelse de kan aldrig tjene deres egne penge etablere en tilværelse heller ikke med den politik som er jeres egen

fornuftigt at indrette et system der vil lade børn vokse op sådan for det tredje mener jeg at forslagsstillerne grundigt bør overveje om ikke de risikerer at mange mange flere børn vil ende i den her ulykkelige situation hvis forslaget gennemføres

langt langt de fleste udlændinge

det er jo det normale mon ikke mange flere forældre ville modarbejde myndighedernes afgørelse hvis reglerne indrettes sådan at man blot skal vente tolv måneder efter et afslag for at få en tilværelse i danmark jeg synes forslagsstillerne skylder at tænke alt det her ordentligt igennem vi er dog enige med forslagsstillerne på et væsentligt punkt ombudsmandens rapport omkring forholdene på sjælsmark bør vække til eftertanke her på christiansborg børnene bør skærmes bedre da jeg læste rapporten fra ombudsmanden

noterede jeg mig at børnene lider under den generelle omstændighed at deres forældre ikke har lovligt ophold i danmark det er indlysende og logisk selvfølgelig påvirker det børnene at forældrene ikke arbejder og

er i en evig konflikt med myndighederne men jeg bemærkede også at ombudsmanden også peger på udrejsecenter sjælsmark kan det indrettes på en måde hvor børnene skærmes bedre det vil vi meget gerne være med til at diskutere i socialdemokratiet vi tør ikke lægge hovedet på blokken og garantere at den nuværende regering har fundet den rette balance på centret ombudsmanden peger selv på at man kunne forbedre åbningstiden i kantinen sammensætningen af maden give skriftlig information om madudbuddet til børn udlevere køleskabe mikroovne med videre og etablere yderligere tilbud om aktiviteter for børnene efter fritidsklubbernes lukketid alt det er relevant men vi skal bare ikke bilde hinanden ind at de her forandringer alene vil give børnene det liv som de fortjener de vil stadig vokse op med deres forældre der lever uden lovligt opholdsgrundlag

jeg sige at forslagsstillerne henviser til fns børnekonvention og formuleringerne der siger at der altid skal tages hensyn til barnets tarv det er vi selvfølgelig

og sige at det er forældrenes ansvar og så må børnene sejle deres egen sø selvfølgelig det er derfor vi har socialpolitik i landet og den gælder selvfølgelig også på udrejsecentre hørsholm kommune laver allerede i dag et omfattende og flot stykke arbejde der føres tilsyn foretages underretninger og på den baggrund bliver der igangsat støttende foranstaltninger efter den lovgivning vi har i danmark det kan være aflastning frivillig anbringelse eller i sidste ende tvangsanbringelse ikke for at straffe forældrene men for at hjælpe børnene

fald ikke mener at der er fuldstændig klarhed over om serviceloven det vil sige socialpolitikken gælder for de børn der ikke har noget lovligt ophold i danmark og bor på udrejsecentre derfor finder man lidt en anden juridisk tilgang til det her men jeg kan også forstå på regeringen at de har tænkt sig

skal sikre et klarere juridisk grundlag

om overhovedet noget af serviceloven gælder for de her børn

herre mattias tesfaye om at loven fra to tusind og tolv var rigtig godt gennemtænkt af herre mattias

på daværende tidspunkt og derfor vil jeg spørge herre mattias tesfaye

er der dokumentation for at det er en bedre løsning til at få familierne til at rejse

virkede tilfredsstillende nu er der så etableret et nyt udrejseregime som

almindelig retfærdighed i sig nemlig at ophold er

ankommer til sjælsmark men som udrejser af danmark eller som vi i hvert fald ikke ved hvor er i danmark og

at tage med i overvejelserne om hvad det er der fungerer og hvad der ikke fungerer jeg kan godt se at der er en lille hård kerne af familier som er der i lang tid det synes jeg særskilt politisk problem jeg vil bare advare imod at vi tilrettelægger hele asylpolitikken efter en meget meget lille andel af de afviste asylansøgere som er dem

som børn

et spørgsmål om at man så får ret til ophold i danmark det et spørgsmål om hvor man opholder sig indtil man kan rejse ud og om hvorvidt det medfører mistrivsel

mener herre mattias tesfaye og hans parti virkelig at tvangsfjernelse af børn fra deres forældre

hverken når det handler om frivillige anbringelser eller ufrivillige anbringelser det handler om forældrenes evne til at være forældre ligesom det gør uden for

fast i én ting og det er hvorvidt det her er en ændring af asylpolitikken eller om det kun handler om de ganske få familier der er på sjælsmark der vil jeg insistere på

er en generel ændring af dansk asylpolitik nu trak jeg lige nogle tal for sjovs skyld der var enogtyvetusind der søgte asyl i to tusind og femten af dem fik tre

og en og halvfjerds af dem er på sjælsmark det er under en procent vi skal passe på

ikke at indrette lovgivningen på en måde hvor vi siger til de resterende det langt overvejende flertal

udlændinge der er i asylsystemet og som overholder reglerne at hvis de modarbejder reglerne

bliver der ballade oppe i hørsholm for de konservative og venstre så altså det er jo

derfor vil jeg godt spørge om

også mener at den socialdemokratiske gruppeformand og udvalgsformand for børn og unge i hørsholm byråd lider af samme tanketomhed når han til avisendk

udlændingeloven er for hård ved børn de skal bo under andre vilkår de kan være på sjælsmark i et antal måneder og

skal så tilbydes noget andet er det også et udtryk for

skal anstrenge os for ikke at lægge hinanden motiver eller argumenter i munden jeg siger jeg synes ikke det er tænkt til ende det synes jeg ikke det er jeg kan godt forstå hvis man sidder på et rådhus i hørsholm

jeg synes bare at vi herinde i folketinget har et ansvar for at tænke i helheder og en del af de helheder er de tal som ikke er absurde som enhedslistens ordfører siger de er ikke absurde jeg refererer på spørgsmål nummer tre hundrede og otte og tyve som jeg har modtaget her den femte februar jeg synes det er interessant at tænke over at enogtyvetusinde og seksten søgte asyl i danmark i to tusind

få de statistisk bedste til af dem gav vi afslag til tre tusind fem

at vi taler om under en procent af dem der har søgt asyl og at der nu foreslås en generel ændring af asylpolitikken på baggrund af nul

stirrer sig blind på den lille gruppe

ellers giver tallene absolut ingen mening

det som jeg synes er interessant er hvordan man forholder sig til det som

er det et resultat af det eller

protesterer over at hans egen kommune for eksempel bruger en hel embedsmand til ikke at lave andet end at håndtere underretninger fra sjælsmark det kan

de reagerer på det er da ikke behageligt at have vrangsiden af udlændingepolitikken liggende i sin egen kommune man kan også tage til kalvehave eller bording så

har meget stærke holdninger det der bare er vores ansvar her

hvor mange af de resterende er så udrejst ja per

femtende januar var der fire hundrede og tre og halvtreds på kertrudegård en hundrede og en og halvfjerds på sjælsmark det er det der er i udrejsesystemet langt langt hovedparten af de mennesker der opholder sig i det danske asylsystem følger reglerne nu foreslår enhedslisten at indrette asylpolitikken efter dem der

deres forældre skal rejse hjem får nogle

jeg jo også referere til det ordføreren selv sagde i sin tale nemlig om vi virkelig mener at det her er gennemtænkt

det bedste for børnene på langt sigt ja det gør vi sådan set sammen med red barnet og børns vilkår og røde kors og ombudsmanden

at socialdemokratiets bedste løsning er at de her børn så må tvangsfjernes fra deres forældre

virkelig forstå at det er det socialdemokratiet mener vi skal gøre ved den problemstilling der er på sjælsmark lige nu

at ligesom for alle andre børn i det her land gælder serviceloven

være forældre er vi heldigvis i den situation at offentligt ansatte for eksempel pædagoger er pålagt en skærpet underretningspligt det ryger ind på kommunens rådhus og dér skal de føre tilsyn

sætter kommunen det i gang og hvis der er behov for ufrivillig anbringelse så sætter kommunen også det i gang efter de fuldstændig samme principper som gælder alle andre steder vores socialpolitik er ikke at alle børn der har det slemt skal tvangsfjernes hverken i brøndby strand eller i sjælsmark så tror jeg

skal passe på med at tage ombudsmanden til indtægt for

at de vanskeligheder for børnene der knytter sig til udrejsecenteret ikke i første række kan tilskrives de nærmere faciliteter men i højere grad selve det forhold at der efter udlændingeloven er pligt for de pågældende

og han skriver i øvrigt et andet sted at at det at bo i sjælsmark for børn

begrænser deres muligheder for naturlig livsudfoldelse så kan man jo fortolke det som man vil men den måde vi fortolker det på er i hvert fald

godt for børn at bo på sjælsmark i længere tid derfor prøver vi at finde en løsning i forhold til det andet vil

finde en løsning for at undgå at vi skulle ud i underretninger som hedder lad de her familier bo ude i det almindelige samfund indtil

så ville vi slet ikke skulle ud i spørgsmål om underretninger og eventuelt tvangsfjernelse kan man ikke godt forstå det perspektiv fra socialdemokratiets side og hvad siger socialdemokratiet til de organisationer

ordentlige vilkår vi skal gøre alt hvad vi

skitserer nogle af de emner vi burde tale om

det jeg også nævner i min redegørelse

at alternativet ikke kan henvise til

han bakker beslutningsforslaget op så synes jeg egentlig at

ordfører selv løfter argumentet for det jeg siger der bliver nemlig læst op fra side

af folketingets ombudsmands rapport men heri står jo intet om at folketingets ombudsmand anbefaler at lovgivningen ændres han vurderer inden for rammerne af den eksisterende lovgivning hvordan det går med den og hvordan børnene har det det synes jeg er helt relevant

indtægt for det beslutningsforslag vi behandler

at børn skal vokse op på et udrejsecenter

har ret til at opholde sig i danmark de har fået endeligt afslag på asyl hvilket også betyder at alle relevante instanser har slået fast

behov for beskyttelse i danmark og at de efter dansk lovgivning har pligt til at rejse hjem hvis forældrene ville kunne de fleste af dem rejse hjem i morgen og dermed tilbyde deres børn et bedre liv det er

tager børn og skubber dem foran sig

ufattelig trist når det er sagt erkender jeg fuldt ud

ikke er en let snak fordi der er børn involveret sådan er det ofte på udlændinge og integrationsområdet som berører svære skæbner og især når

men vi bliver nødt til at finde en balance det bedste ville selvfølgelig være hvis familierne rejste hjem når nu situationen er den at de ikke vil rejse hjem

vi opmærksomme på den svære situation det sætter børnene i derfor tilbydes børnene blandt andet muligheder for skolegang og fritidsaktiviteter giver vi i stedet afviste asylfamilier lov til at bo uden for centrene vil det være det samme som at sige at afviste asylansøgere med børn ikke er lige for loven derudover vil sådan en løsning ikke bare fjerne afviste

gøre det mere attraktivt at søge asyl i danmark det vil vi ikke være med til derfor støtter venstre ikke forslaget

i starten af januar besøgte min kollega

lidt trøstesløst sted ikke så meget på grund af de fysiske rammer men fordi der bor mennesker som ikke fået deres drøm om et liv i danmark opfyldt

men der er tale om mennesker som har fået behandlet deres sag af myndighederne og de har ikke ret til beskyttelse i danmark de skal rejse hjem og det vil de ikke

deres hjemlande vil ikke modtage dem hvis de ikke rejser frivilligt hvordan skal vi så forholde os til det skal vi sige okay så får i

ude i samfundet skal vi indrette lovgivningen på at folk ikke følger myndighedernes afgørelser nej det skal vi naturligvis ikke det ville skabe et incitament til at folk kom hertil

fik afslag på beskyttelse og så havde det ikke nogen konsekvens i den virkelige verden det går ikke det burde være indlysende også selv om det er tragisk at der er mennesker som ikke følger myndighedernes afgørelser og

selvfølgelig har konsekvenser for deres børn jeg ser det her som

ansvarlighed og

har har sympati for de konkrete mennesker men hvor vi er nødt til at bruge vores sunde fornuft

naturligvis skal vi ikke indrette lovgivningen på at folk ikke følger myndighedernes

støtte det her

det vil skabe et incitament til at folk

ikke respekterer myndighedernes afgørelser folk vil komme

bo på sjælsmark i tolv måneder og så er man ude i samfundet igen og så kan man etablere sig der det går ikke

altså hvis man har fået en udrejsedom eller beslutning skal man vel udrejse uanset hvor man bor

bliver vel ikke annulleret af at man bor et sted hvor ens børn selv kan lave mad

jeg har ikke set den paragraf der hedder hvis man bor et sted hvor man selv må lave mad så ophæves

har en aftale med hjemlandet men det har vi ikke i mange af de her tilfælde derfor vil der opstå den situation

folk selvfølgelig vil sige jeg ønsker ikke

rejse og derfor vil vi ikke kunne sende de pågældende hjem

vil man da naturligvis ikke komme til den konklusion siger nu rejser jeg hjem

det man gerne vil er at bo

og det fastholdes jo det ændres jo ikke

ikke præmissen

om man bor på sjælsmark og ikke har ret til at lave mad eller man bor i lejlighed lige uden for sjælsmark og børnene har ret til at lave mad

ud

drøm om et liv uden for sjælsmark opfyldt det vil jo ikke ske så vi har indrettet os sådan

skal man bo på sjælsmark det er ment som en midlertidig foranstaltning og til midlertidig beboelse er forholdene fine så vi har indrettet sjælsmark

det det er beregnet til nemlig midlertidigt ophold

der nogle der vælger at bo der i lang tid fordi de ikke rejser hjem og vi kan ikke sende dem hjem fordi deres lande ikke vil modtage dem

uden for sjælsmark eller på sjælsmark det forhold er det samme

at der er sket flere udsendelser at det er blevet muligt at få flere aftaler i stand at er gået med til at rejse frivilligt fordi de har været holdt på sjælsmark

på sagen om man bor uden for sjælsmark

blive i danmark fordi man fik sin drøm

hvorfor skulle det gøre en mere tilbøjelig til at rejse hjem frivilligt sagen her er jo at man har fået behandlet sin sag efter dansk lovgivning internationale konventioner er opfyldt og man har ikke ret til beskyttelse i danmark nogle havde inden de kom til danmark fået beskyttelse andre steder i nærområderne det er jo det som de fleste herunder også de radikale gerne vil

har familiemedlemmer i danmark og det derfor de gerne

det forstår jeg sådan set godt men de pågældende mennesker har ikke ret til at bo i danmark

så siger nu får i så jeres ønske

ordførerens parti var jo med i aftalen fra to tusind og tolv

fra nogle af de her betragtninger nemlig

for det er det der virker i forhold til at få de her familier til at rejse

komme og sige spørgsmålet er jo hvor mange det kan

lavet til det er lavet som et midlertidigt sted hvor folk bor i en kort periode inden de rejser hjem til deres hjemland vi har indrettet sjælsmark efter hvordan lovgivningen er

følge myndighedernes beslutning

egentlig ærgerligt at folk ikke vil følge myndighedernes beslutning

bo ude i samfundet altså jeg kan spørge den anden vej kan herre holger k nielsen dokumentere at folk rent faktisk

rejse hjem

når man ikke opfylder

gøre forholdene lidt bedre for børnene det

handler om går på at hvis vi

et incitament til at tage hjem

den forudsætning der må ligge i det

få nogle tal kan vi ikke få påvist hvor mange der har besluttet at rejse hjem fordi børnene

børn bor her udsigtsløst end at rejse tilbage til hjemlandet eller til det land hvor

faktisk først fik beskyttelse i nærområdet det synes jeg ikke er en ansvarlig beslutning af forældre at tage men det er da almindelig sund fornuft at sige at det selvfølgelig fører til at flere rejser hjem

fører til at færre kommer til til at starte med hvis det er sådan at man ved at man ikke får lov til at blive hvis man ikke har noget krav på at blive hvis vi sagde at

nemlig

rejse hjem eller ej ved at bo et sted

se at det får flere til at rejse hjem at blive

indkvarteret på sjælsmark for den

nogle der ikke rejser hjem og hvis man spørger nogle af dem der har forstand på det blandt andet

har hun jo flere gange været ude at pege på

bo et sted som sjælsmark som familie og som voksen for den sags skyld simpelt hen kan medføre så stor mistrivsel og så stor afmagt at man slet ikke har ressourcerne

se for sig at man skal rejse hjem det

de muligheder og ressourcer der er i forhold til

håbløsheden i den situation man er i men også se forbi håbløsheden i det der venter forude som man ikke ved hvad er så det er usikkerheden det er tvivlen det er frygten for at komme et sted hen hvor man

at opretholde et liv det er alle de ting som sammen med at man bor et sted

at det ikke er os herinde som kommer med hypoteser om hvorfor det er at man ikke rejser hjem

det som den her debat har gået rigtig meget på måske skulle vi prøve spørge nogle af dem der faktisk har forstand på det i forhold til det her

skal ændre loven for en lille procentdels vedkommende

kunne vende det argument om og sige når det nu er så få der tilsyneladende har den her udfordring hvorfor er det så at vi ikke hjælper de få og nu taler jeg om børnene hvorfor er det så at vi

gå ind og sige jamen altså de mennesker som tilsyneladende har den her udfordring som af forskellige årsager ikke rejser hjem hvis børn

vælte ind i danmark det tror jeg næppe men om ikke andet kunne man starte med at hjælpe de børn der findes

vi siger nå men så lad os få dem ud i samfundet og få en bolig og så glemmer vi

de kan jo ikke leve et almindeligt liv på den måde

hvor han siger

det er min opfattelse at børnene i udrejsecenter sjælsmark generelt set må siges at leve under svære forhold disse forhold er for mig at se egnede til væsentligt at vanskeliggøre deres opvækst og begrænse deres muligheder

på sjælsmark siger at børnene taber sig en to

er virkeligheden og samfundet det er os politikere der har skabt

faktisk ligeglad med om man mener

der tager deres børn som gidsler her jeg mener det er os som samfund som politikere der tager de her børn som gidsler for i sidste ende er det os der er myndighederne

vi er myndighederne og de

hvordan vi som folketing ikke kan gå ind og sikre nogle vilkår for børn der er i vores land fuldstændig

truffet af dumme eller kloge beslutninger og jeg tror bare

de her børn som på den lange bane kommer til at have langvarige effekter af at have vokset op og have boet så lang tid

alligevel fik en opvækst som bare var nogenlunde tryg nogenlunde normal

af langvarige effekter for de her børn det tror jeg ikke at jeg er den eneste der ser på på den måde

der har også været eksperter ude og sige at det er bekymrende hvad det her kan have af konsekvenser for børn på langt sigt så hvis vi virkelig har en interesse i

på sjælsmark hvis man ikke medvirker til at rejse

man lavede ændringerne hvor man jo tidligere havde

men når man placerer mennesker på noget der ligner en institution som sjælsmark

har det overskud i hverdagen til at medvirke til

kom ud af sjælsmark når man ikke medvirkede til hjemsendelse da man ikke boede på sjælsmark

med den medarbejder fra myndighederne som

at blive tryg omkring at blive sendt hjem

udfordringen er jo den utryghed der ligger hos de her mennesker i forhold til udsigterne til det liv der venter i deres hjemland så kan ordføreren mene at det

være her for man har ikke nogen rettigheder så pointen er at livet på sjælsmark tager så meget af energien ud af de her mennesker

sjælsmark er en skændsel

de mistrives i omfattende grad de taber sig ifølge sundhedspersonalet de går sultne i seng deres forældre må ikke lave mad til dem

de udviser tydelige tegn på frustration på aggression og på omfattende bekymringer

for at fungere som mennesker helt konkret som

sandheden er jo

ændre de her børns hverdag vi kunne gøre det med ret få greb det kunne et flertal i folketinget gøre

fordi de ikke vil rejse ud af danmark

men det er jo lige så meget flertallet her i folketinget

i skal ikke tro at i er noget men problemet er bare at

til noget som helst og det er uværdigt og det mener jeg er uansvarligt for man må aldrig tage børn som gidsler

og vi tager aldrig børn som gidsler

familierne flytte ud af sjælsmark indtil de kan sendes ud

lad familierne lave deres egen mad

er ingen virkelige problemer

problemer det skaber i stedet

kendetegnet ved at man ikke indretter reglerne i retssamfundet efter dem

udsendes men uanset om de bor det ene sted eller det andet sted ændrer det ikke på hvornår de bliver udsendt det er der ingen af ordførerne der har kunnet forelægge dokumentation for det er helt klart også min holdning at uanset om man fik lidt flere ud så var det her en uværdig måde at behandle børn på

og sanktionen er den samme de her mennesker skal udvises det vi taler om

indtil det kan komme til at ske hvordan behandler man børn

at de her børn ikke trives er at deres forældre ikke kan få ophold i danmark

faktum vi ikke kan lave om så hvad vil man

vil kunne ændre den usikkerhed er det det man i det

afgørelse om og give de her familier ophold i danmark permanent selv om man har al den her snak om

i den periode hvor der gjaldt nogle andre regler det ordføreren vil kunne finde tilbage i er at der ikke var en hundrede og tre indberetninger på børns mistrivsel i den periode hvor de kunne leve uden for sjælsmark hvilket jo beviser at der trives bedre endnu og det mener jeg

rejse hjem da de boede uden for centeret pludselig skulle komme på andre tanker

dem uden for centeret igen hvad er det for en logik der

at det her handler om i får ikke flere familier til at rejse ved at lade dem sidde og lade børn mistrives i sjælsmark vi fik ikke færre til at rejse ved at lade dem

kom hjemsendelsesaftaler i stand det er der ingen der har

har noget krav på beskyttelse i danmark og de derfor ikke får lov til at og at det de har udsigt til er at bo i et udrejsecenter som er ment som en midlertidig foranstaltning

er fra venstrefløjens side at sige

det skal ikke have nogen konsekvenser hvis folk ikke følger myndighedernes anvisninger det er det det er det er ikke os der gør noget forkert det er de mennesker som ikke følger myndighedernes anvisninger som gør noget forkert selvfølgelig er det da det det er da indlysende

med den måde vi bør fungere på som retssamfund og jeg har

ordføreren eller andre dokumentere at det at kunne opholde sig

det vi skal kunne er at vi skal kunne få mennesker der ikke har lovligt ophold i danmark hurtigere ud det kræver aftaler det kræver

det bakker vi op om i radikale venstre

der er en lang diskussion om at forældrene tager børnene som gidsler og om det ville hjælpe med at få

er ikke dokumenteret at fordi

det kan man da heller ikke dokumentere det det handler om der er nogle børn der er sat i en situation som er fuldstændig

at være enige om og fokusere på

nogle der siger at det er men derfor kan man jo godt prøve at abstrahere fra de der ting som har

sige at der er nogle børn der mistrives der får en dårlig opvækst og at man kan forandre

enkle midler

de kan lave deres egen mad på udrejsecentrene

uden for centrene vil gøre en forskel men det betyder jo ikke at

den grund ikke skal sendes hjem at de er mere sikre

er i en svær situation og diskutere om de selv er skyld i det eller ej

lide på grund af det

at de kan få en rimelig opvækst jeg synes ikke at vi kan være så smålige i vores land at vi vil afvise den mulighed det er ganske ganske lidt der er tale om her

ønsker skal genindføres jeg forstår virkelig

få en stor debat om hvem der har skylden for det

ikke sådan at man nødvendigvis skal sige

men derfor kan man jo godt tage et ansvar for de børn der bliver uforskyldte ofre

men de fleste mener at det ville være godt

det er den optimale situation

rejse herfra hvis man mener at den optimale situation er at folk skal have beskyttelse i nærområderne

bagefter siger at hvis de så derfra vælger at tage til europa så skal de også bare have lov til at blive her

det optimale er at folk får beskyttelse i

at

må jeg helt ærligt indrømme han har haft mange indlæg i dag og jeg synes de bliver mere mere og mere mærkelige

så kan man yde beskyttelse tæt på hvor de bor det er jo en fantastisk god ting hvis det kan lade sig gøre

olsen jo heller ikke om det er den situation de mennesker vi taler om her

den her debat skal handle om den skal handle om om vi ikke desto mindre i den periode de er her skulle give de børn rimelige muligheder

iranske kurdere som har fået fn beskyttelse i nordirak det fuldstændig sanktioneret af fn

de har fået beskyttelse i nærområdet

tom når man står og taler om at det optimale ville være

at selv om det nu også var en korrekt beskrivelse så handler det jo om at de børn der nu engang er her i danmark

på sjælsmark i den situation

vi har jo aldrig været imod at folk skulle rejse ud

handler om men problemet

de er der i meget meget lang tid

egen mad den her totalt banale ting

man ikke være med til fordi de ikke må få det for godt

men det kan man ikke få lov til deroppe fordi de skal

for at sige at det har udviklet sig på en måde hvor vi ikke

det nytter noget at sende folk dertil men hvis de så ikke efterlever det princip der ligger bag udrejsecenteret så kan man lave reglerne om gør det

ville stille børnene dårligere hvis den restskat

der skylder restskat der ikke får lov til at leve et familieliv

sådan at samfundet kommer og siger til de familier i

hampen for at sige det rent ud og useriøs

handler om at der er nogle børn der er placeret på et udrejsecenter så kan man diskutere hvorfor og hvordan og hvorledes men at de børn mistrives er noget der er dokumenteret mange

livet vi ønsker at sætte mere fokus på vigtigheden af at sikre børn en god barndom og en tryg tilværelse derfor mener vi ligesom forslagsstillerne at børn skal bruge mindst mulig tid på et udrejse og asylcenter som far er det selvsagt svært at høre om børn der skal vokse op på en institution og ikke får en normal opvækst jeg bryder mig ikke om det

så lang tid på asyl og udrejsecentre en af de største årsager til at disse sager trækker ud er forældrenes manglende samarbejdsvilje og spørgsmålet er om man skal kunne vente sig til asyl den danske stat står klar med hjælp og støtte til alle der er klar til at samarbejde om hjemsendelse på trods af dette har vi stadig forældre der er parate til at lade deres børn vokse op på et udrejsecenter frem for at modtage hjælpen og komme hjem barnets tarv må og skal komme i første række helt konkret betyder det at barnet er bedst tjent med at komme hjem til sit hjemland på en god og ordentlig måde børnene bliver i disse sager ofre for deres forældres stædighed

afviste asylansøgere skal ikke belønnes for at være til besvær for myndighederne voksne mennesker der modsætter sig regler for asyl belønnes blot fordi de har fået børn sådan skal det ikke

altså er folk der har fået afslag efter afslag og ikke har lov til at være

myndighederne der har vendt alle de sten der findes i

stædige det er vigtigt at

vi sikrer at alle børn har en god start på livet men man skal ikke

morten slotved som sagde

til berlingske tidende den sekstende januar 2019 hvis man havde en institution i hørsholm som kommunen stod

en hundrede og atten ville jeg ikke kunne leve med det

noget galt med den måde man driver institutionen på hvis det havde været enhver anden institution i hørsholm kommune havde jeg lukket den

herre naser khader enig med den konservative

man bør tvangsfjerne de her børn og det er altså også sket for

nogle stykker det løser jo ikke sagen

at lukke for udrejsecentret udrejsecentret er der for at man er parat til at rejse hjem

så var den blevet lukket fordi den blev drevet

kan jo ikke skyde skylden på dem der er på

myndighedernes påbud eller der er folk der er psykotiske eller hvad som helst det er udgangspunktet for institutionen

fremover bliver det sådan at sjælsmark bliver for

så er det

i den her sal hvor

i dag er det jo en dansk kerneværdi at man ikke må banke sine børn

for en og tyve år siden det var faktisk med et meget snævert flertal at vi fik

konservative folkeparti og venstre som igen og igen

i gang ved at man ikke længere måtte banke sine børn

det vi hører nu igen børnene er forældrenes ansvar

hvor børnenes forhold er uacceptable

bliver samfundet nødt til at handle

alternativet ikke at samfundet tager børnene som gidsler så er det

at man tager hensyn til barnets tarv at man tager hensyn til

det er det vi har prøvet at sige med det forslag

vil jeg dog ikke

sagt andre ting som vi kan forholde os til

der hedder hvorfor rejser folk ikke hjem

får de dårligere og dårligere forhold

foretage sig ret meget relevant og så videre osv mange bliver

overbevise sig om ved at snakke med dem som har med sjælsmark at gøre og alligevel rejser de ikke hjem

siger at løsningen på det spørgsmål er enkel

i at lægge mere og mere pres på folk

virker

må man jo stille spørgsmålet hvorfor opretholder vi den så hvis den samtidig har nogle ekstremt negative konsekvenser

har nogle ekstremt negative konsekvenser i forhold til lige præcis de børn som vi mener at den her diskussion skal handle om

den socialisering

vi skaber nogle børn som fra starten er handicappede altså helt ærligt jeg synes simpelt hen ikke det er

kan være en socialdemokratisk udvalgsformand siger at udlændingeloven er

og skal så tilbydes noget andet

jo derfor vi har en konservativ borgmester som siger hvis det her var en institution i hørsholm som kommunen stod for hvor vi havde en og halvtreds underretninger ud af en hundrede og atten så ville jeg ikke kunne leve med det så ville jeg ikke kunne leve med det det er efter min mening et godt udgangspunkt at have

skal man altså bare få en tilværelse i danmark men det er jo ikke

forslaget

udvisning som er vedtaget effektueres

vi tror ikke på at spørgsmålet om hvorvidt folk vender hjem handler om hvor de bor jeg tror det handler om frygt

et fejlskud og de måske har sat

til at de har lånt penge for at komme af sted penge som de nu skal hjem og betale tilbage

at det er svært for folk at træffe den beslutning

eller om de bor under nogenlunde ordnede forhold

i to tusind og fjorten i relativt bred enighed også med liberal alliance socialdemokratiet og de partier der står bag

her forslag hvor vi jo kunne konstatere at folk skulle have mulighed for at bo et andet sted uden at det fik konsekvenser for spørgsmålet om at de selvfølgelig skulle forlade landet når muligheden forelå

set begyndelsen

kalvehave og den øde ø og så er alle problemer løst

og stige og stige og jeg undrer mig over hvor

i hvert fald ikke på udrejsecentrene de er jo i hvert fald ikke på udrejsecentrene jeg tror der er fem

man ikke indkvarteret dem det undrer mig da

man ikke indkvarteret dem

valget lige skal overstås først før

de midlertidige opholdstilladelser ikke

fordi de ikke vil følge myndighedernes retningslinjer

flere og flere børn som bliver sat i en stadig mere håbløs situation

nogle måneder eller om et år eller om to år når de problemer vi oplever i øjeblikket på sjælsmark bare kan ganges med fem eller ganges med ti derfor kan vi jo lige så godt

ikke er en afslutning på en debat men bare en krusning i den debat som vil fortsætte også under en kommende regering

der betyder at vi prioriterer børnene at vi sætter børnene i centrum uanset at det valg deres forældre har truffet

for at blive og jeg tror også at

meget præcist når han peger på både somalierne har fået inddraget deres opholdstilladelse

den situation vi står i efter den rapport er kommet om sikkerhedssituationen i syrien

jeg håber at kan blive mere kvalificeret

er mange andre lande har en anden politik på det her område de meddeler bare folk du

asyl du skal rejse ud af landet inden for x antal uger

der ikke noget udrejsecenter eller noget så lever folk under jorden i en voksende underklasse der vokser frem i sydeuropa og også i nogle nordeuropæiske i hvert fald centraleuropæiske lande

i hvis jeg så har misforstået enhedslisten

må enhedslisten undskylde men jeg har forstået det sådan at enhedslisten er tilhænger af at folk skal have en bolig en social ydelse adgang til sundhedsvæsenet uddannelse til børnene og det er det jeg kalder en tilværelse

i danmark altså vi ved jo at der er rigtig mange der forsvinder

nogle der tænker at først snupper folk lige en lang periode hvor de sidder og kigger ind i væggen fordi de ikke vil sendes hjem til iran og så går de under jorden hvor det første de gør er

hjem til iran det tror jeg så ikke

og hvor er det ja nogle er taget til udlandet nogle mener

vores problem det synes jeg måske meget nationalistisk tankegang og en underlig holdning i forhold til vores andre europæiske nabolande men der kan man jo

forskellige holdninger til hvordan man ser på det europæiske samarbejde og solidaritet og

godt definere det som en tilværelse jeg definerer som et helt afgørende element i en tilværelse at man ved at det man er ved at bygge op kan man beholde og det kan man ikke

og ni nogle af dem der fik den særlige bolig dengang bor i den stadig væk

som en tilværelse i danmark på livslang offentlig forsørgelse jeg synes ikke det har været en fornuftig politik

så er det rigtigt at der er nogle afviste asylansøgere vi ikke ved hvor er størstedelen af dem der har været på kærshovedgård og ikke er der stadig væk aner vi ikke hvor er

helt med på jeg følger meget tæt med i afrapporteringerne om social dumping for at finde ud af om politiet og udlændingestyrelsen har fundet flere uden lovligt opholdsgrundlag på det danske arbejdsmarked

så jeg tror det er rigtigt at de er taget til blandt andet tyskland hvor vi kan forstå i medierne at man kan opholde sig i en kirke i seks måneder

så åbenbart

er folk som fik lov uden for centrene som

stadig væk ikke er udsendt men det havde ikke ændret sig ved at de havde været på et center

uden for centeret og har ikke kunnet udsendes havde de været på et center havde de så udsendes nej problemet havde været nøjagtig det samme

mattias tesfaye har lullet sig ind i en underlig middelalderlig

at hvis bare vi behandler folk tilstrækkelig hårdt

forhandlingen er åbnet justitsministeren

enhedslisten socialistisk folkeparti og alternativet har fremsat et beslutningsforslag om en dansk forbudsmodel der indebærer at myndighederne skal give afslag på eksport af våben og militært udstyr hvis eksporten sker til lande der er kendetegnet ved alvorlige menneskerettighedskrænkelser forslagsstillerne ønsker med forslaget at stramme op så vi ikke står i en situation hvor danmark kan levere våben til regimer som er kendt for at begå overgreb på menneskerettighedsområdet

er systemet indrettet sådan at reglerne om eksport af våben og militært udstyr hører under justitsministeriet mens de konkrete ansøgninger om tilladelse til eksport behandles af rigspolitiet med klageadgang til justitsministeriet i sager om eksport til lande der ikke er med i eu eller nato hører rigspolitiet udenrigsministeriet om der er forhold der taler imod den ansøgte eksport det gælder også hvis der er tale om eksport via et eu eller nato land til en konkret kendt slutbruger uden for

udenrigsministeriet foretager sin vurdering af den konkrete ansøgning på baggrund af kriterierne i eus fælles regler for våbeneksport udenrigsministeriet foretager i enhver sag en samlet vurdering af den konkrete risiko ved at udføre det givne produkt til den givne destination her indgår blandt andet en vurdering af menneskerettighedssituationen og en vurdering af om der er en klar risiko for at produkterne anvendes til eksempelvis intern undertrykkelse eller alvorlige krænkelser af den internationale humanitære folkeret hvis udenrigsministeriet ikke er imod udførslen vil der fra rigspolitiets side blive givet tilladelse forudsat selvfølgelig at de øvrige betingelser for at få tilladelse til den pågældende eksport

at der er forhold der taler imod den konkrete eksport som for eksempel at der er klar risiko for at eksporten vil bidrage til intern repression eller alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret så vil rigspolitiet følge den anbefaling og give afslag på eksport det system vi har i dag er på den måde indrettet

at undgå man kan selvfølgelig mene at det var bedre for at være på den sikre side at sætte en stopper for dansk eksport af våben og militært udstyr generelt det mener regeringen bare ikke at det er og det bringer mig

stor vægt på at danmark kan opretholde en forsvarsindustri med kompetencer og kapaciteter på områder med strategisk betydning for varetagelse af danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser i den sammenhæng er det vigtigt at danske virksomheder fortsat kan være underleverandører til de virksomheder der blandt andet producerer det forsvarsmateriel som det danske forsvar og vores allierede også anvender

derfor optaget af at den fælles eu ramme for medlemslandenes eksportkontrol sikrer lige konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske virksomheder og at eksportvirksomhederne ikke fristes til at flytte produktionen ud af danmark til andre eu lande med mindre restriktive regler det kan ikke være meningen at danske virksomheder med en forbudsmodel som den der foreslås her over en kam skal stilles ringere end tilsvarende virksomheder etableret i andre eu lande

også pege på at de aktuelle beslutninger fra udenrigsministeriets side om indtil videre helt at stoppe godkendelse af eksport af våben og militært udstyr til saudi arabien og forenede arabiske emirater viser at regeringen er villig til at være med aller forrest når der opstår et helt særligt sikkerhedspolitisk behov for at trække en tydelig streg i sandet over for bestemte lande også selv om enigheden for nuværende ikke er fuldt ud til stede på eu plan

også forslagsstillerne kvittere for de i fremsættelsesteksten det er ikke nogen hemmelighed at regeringen har været meget åben over for andre medlemslande omkring suspenderingen af eksport

og militært udstyr til saudi arabien og forenede arabiske emirater blandt andet for at tilskynde andre medlemslande til at følge danmarks eksempel regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget er der behov for at stramme op som det hedder i forslaget nej det mener regeringen ikke at der er vi har allerede et robust og effektivt

kontrolsystem og det er jo netop derfor vi gerne vil have den her opstramning jeg vil gerne spørge justitsministeren hvordan

er menneskerettighedssituationen i egypten

tale rigtig rigtig længe om om egypten men

fns menneskerettighedsråd siger at menneskerettighedssituationen i egypten er helt horribel altså det er drab på demonstranter det er undertrykkelse fængslinger alle mulige skidte sager alligevel har vi en situation

meget klart at tingene ikke er som de skal være

behandling af sagerne

jo så man hører udenrigsministeriet

i de regler vi har ja så må man konkret spørge

have fulgt trop med en række andre lande ikke hele eu

suspendere eksporten til saudi

nogle lande begyndte at rykke sig

med til at rykke flere lande heriblandt danmark kunne det ikke have samme effekt

eksportere våben til lande hvor der er grove krænkelser af menneskerettighederne kunne det ikke være fuldstændig det samme der skete der

til saudi arabien hvor vi rykkede med

og hurtigt fremme blandt andet i saudi arabien også for at få andre eu lande med det jeg leder lidt efter som sådan set er

hvad er der ved vores nuværende system der er forkert hvad er det vi burde lave om og hvis det så betyder at vi stiller vores industri dårligere i forhold til andre lande i eu

eksportere våben til de her lande det er netop for at sætte menneskerettighederne øverst og så alle virksomheder konkurrerer opad

gå enegang gå foran og sætte sig i spidsen for

skrapt eksportkontrolsystem det mener regeringen

det er en fordel hvis flere lande er med og

sig sammen her hvis man kan arbejde for det inden for eu vil det

helt fremragende og også det bedste

meget bekymret for den danske eksport

skal leve op til de principper man ellers går meget op i i sin udenrigspolitik eller

meget stort våbenproducerende land men det er danmark jo ikke

ikke sådan at den danske økonomi falder sammen hvis der er en

enegang men om at gå foran og så håbe på på et tidspunkt er nogle der følger med os men så må der jo ligge i det at man i dag synes at vi har et eksportkontrolsystem der ikke er stramt nok og der er det regeringens holdning

ikke nogen stor interesse i at sende arbejdspladser andre steder hen jeg synes faktisk det er vigtigt vi kan jo alle sammen holde mange taler om hvor vigtigt det er at folk har job og

at det er sådan at der bliver eksporteret til lande der

tager for let på hele den problemstilling der ligger i at vi i danmark

vil vi ikke rigtig gøre noget

konkrete udenrigs og sikkerhedspolitiske vurderinger i forhold til dansk eksportkontrol man har så taget en beslutning om at suspendere eksport til saudi arabien og forenede arabiske emirater det var jo en ekstraordinær beslutning

i lyset af situationen i yemen og khashoggisagen

jeg altså fastholde at vi fører en restriktiv

baseret på en konkret og kritisk vurdering

støtte forslaget vi mener at danmark allerede har en restriktiv og effektiv administration på det her område

baseret på eus fælles regler som gælder for

som kan bruges i strid med internationale konventioner angreb på nabolande og ustabilitet i den region hvor det pågældende land ligger vi støtter dermed den nuværende ordning

udenrigsministeriet der foretager en vurdering fra sag til sag

set med glæde på hvordan man har suspenderet våbenhandel til for

ønsker heller ikke at underminere det samarbejde

alene i forhold til vores samarbejdspartnere

at få implementeret både eus retningslinjer og og fns retningslinjer som vi oven i købet selv har

de virker rigtigt for situationen er jo at for eksempel egypten og saudi arabien kom alt for sent der var gået mange år med menneskerettighedskrænkelser i de lande før danmark indførte det forbud

have været godt hvis det lå tidligere og situationen er også nu at

som danmark eksporterer våben til er massive menneskerettighedskrænkelser jeg er meget åben for at vi kan se på hvordan vi kan formulere det her på en anden måde hvis det kan få socialdemokratiet med men helt ærligt jeg vil gerne høre ordføreren

at for eksempel situationen i egypten burde mane til at man tænkte

allerværste tidspunkt

hvad der foregår i egypten og hvad de pågældende våben

er særlig heldigt men det ændrer jo ikke ved at det vel ikke er succesfuldt at

skal gå enegang på det her det bedste er vel at man på internationalt plan beslutter sig for hvad vi gør

god mening at se på det her men det helt grundlæggende for os er jo at vi får strammet op

vil gerne høre om socialdemokratiet i det mindste vil være åben over for at se på at vi så kan lave en beretningstekst

fordi der er rige muligheder for at gøre det inden for rammerne af både eus og fns retningslinjer som vi allerede

problemet er bare at der slet ikke sker nok nu og det tænker

egypten så lad os da endelig

på det her når der er så alvorlige menneskerettighedskrænkelser som vi ser rundtomkring men men hvis vi skal have eu med hvordan synes

ordføreren så at vi skal gøre det altså hvordan skal vi gribe det her an det her er et forslag til

at tage handling som kan få flere til at rykke med ligesom vi så med saudi arabien beslutningen

sætte fokus på egypten hvis det er det eneste land der er problemet her sådan som jeg forstår det men vi har tillid til at det er udenrigsministeriet

de pågældende våben bliver brugt til og der er der allerede nogle regler om

man er enig fra socialdemokratiets side i

de retningslinjer der er i forhold til

så kan udenrigsministeriets stoppe det og så vurderer de det fra sag til sag og det har vi tillid til at de gør på en

og eksport af våben våbendele og krigsmateriel til lande som alvorligt krænker

i ambitionen om at man i danmark ikke skal tjene penge på at

dels er der formuleringen om alvorlige

skal afgøre hvornår menneskerettighederne er overtrådt der findes jo organisationer som mener at danmark og israel er de største syndere på menneskerettighedsområdet og vi kan sikkert godt have en lang diskussion om israel men jeg vil påstå at lande som kina saudi arabien iran er væsentlig værre i

men de undslipper så tit kritik fra de her

lidt elastik allerede

hvad er krigsmateriel da jeg var soldat var jeg udstyret med både en sandsæk en skovl og en sovepose

nogle ting man gerne ville sælge til lande som

skal afstå fra at sælge

så spørgsmålet er om forslaget her løser den udfordring

der er regler som regulerer det her og der bliver taget stilling til de konkrete ansøgninger

have en diskussion om om det er de rigtige beslutninger der bliver truffet

de her ansøgninger bliver afgjort det vil forslaget her jo ikke nødvendigvis løse fordi der stadig væk vil være den elastik i

definerer som krigsmateriel og

jeg nødt til her til sidst i min tale at påpege at jeg synes det er en smule mærkeligt at det her forslag skal behandles i forsvarsudvalget den

men det her har jo et bredere sigte derfor vil jeg bare opfordre til at man fremadrettet når man

forslag her i salen henviser dem til de rigtige udvalg sådan

vi ikke skal indskiftes alle mulige andre steder for at kunne følge de lovforslag der er på ens ordførerskab

ikke at det her forslag løser udfordringen med

slipper igennem det nåleøje der er i dag

i forhold til nogle af de konkrete spørgsmål der bliver rejst

en ansøgning fra et land og hvis der ligger

man som udgangspunkt skal sige at så kan man ikke give den tilladelse det er

krigsformål men en lastbil kan jo også bruges til at transportere nødhjælp med og skal vi så lade være med at sælge lastbiler til lande fordi

udfordringen er jo igen lidt det her med at selv om fn burde være en organisation man på det

tillid til så har fn jo også den svaghed at nogle af de her afgørelser har et

berettigede kritik og de berettigede sanktioner

og derfor vil kina jo

det jeg ser som som udfordringen er at

se på at få lukket nogle af de huller når for eksempel et land som egypten

eksporttilladelser når der gik så mange år før der blev lukket for våbeneksporten til saudi arabien og emirater er der så ikke noget der

og hvad de kan bruges til når når de ender i modtagerlandet og og hvis der i dag er

nogle huler synes jeg også godt vi kan kigge på at få lukket

lovsekretariat gør efter anmodning

diskussionen og den vil jeg tage til mig

og retsområdet sådan er det jo hver gang vi diskuterer de her ting at

det kan ligge bedst men hvorom alting er er jeg sikker på at ordføreren er i stand til at svare på

heller ikke de præcise våben jeg har kun en opgørelse fra justitsministeriet hvor vi kan se at over de sidste fire år

når vi kommer med et seriøst forslag til behandling i folketinget

jeg da også forvente at ordføreren også tjekker det af med med andre i venstre som som så måtte være bedre inde i detaljerne jeg synes vi har et problem udenrigsministeren var også meget velkommen til at møde op

jeg håber at vi får mulighed for at drøfte det videre i behandlingen hvis der er nogle tvivlsspørgsmål

vil vi meget gerne prøve at arbejde videre med dem

efter vores opfattelse at virkeligheden ofte

er mere nuanceret end som så

forbud derfor ofte rammer bredt og meget generelt ligesom standarder i virkeligheden derudover har nationale forbud ofte den ulempe at de svækker virksomhedernes konkurrenceevne på et internationalt marked med meget udstrakt arbejdsdeling sådan er det også med et generelt forbud mod salg af krigsmateriel til bestemte lande og derfor har vi også indrettet et meget effektivt eksportkontrolsystem som fungerer på fælleseuropæiske regler den måde kontrolsystemet er indrettet på

i forhold til om materiellet eksporteres og kan blive brugt til krigsforbrydelser eller undertrykkelse af menneskerettigheder det synes vi er

en god måde gøre det på vi synes det fungerer effektivt og langt mere hensigtsmæssigt end det som forslagsstillerne foreslår blandt andet fordi reglerne er ens i eu som ministeren også har været inde på og at danske virksomheder derfor ikke stilles ringere end deres europæiske kolleger selvfølgelig skal danske virksomheder ikke bidrage til menneskerettighedskrænkelser det siger sig selv men vi skal også huske på at der er mange mennesker i danmark som er beskæftiget med at producere forskellige former for krigsmateriel altså underleverancer eller dippedutter der kan

til civile formål og til militære formål som

venstre var inde på før og den forretning skal vi jo ikke smadre ved

den store hammer frem og indføre generelle forbud især ikke når vi allerede i forvejen har et effektivt system

ligesom at sætte ind over for hele lande hvis man opfatter det sådan

at der er menneskerettighedskrænkelser der er så alvorlige at man ikke vil eksportere til

saudi arabien det

emiraterne det vi appellerer til her er simpelt hen bare at vi bruger den lovgivning lidt bredere så vi ikke en anden gang skal stå i en situation hvor der går så mange år før det her bliver anerkendt så vi kan sætte ind over for nogle af de lande hvor vi kan se der er huller det er fuldstændigt inden for skiven at gøre det

gå til sikkerhedsstyrker der undertrykker fængsler

omkring de her spørgsmål så synes jeg at det er en langt bedre idé at man for eksempel stiller nogle spørgsmål til hvad

frem for at man laver en standard og skal slå med den store hammer som jeg sagde før man kan altid være uenig i nogle vurderinger

jo fair nok men så har vi jo redskaber til det man kan hive ministeren i samråd man kan

ville være klogere og så beholde den mere individualiserede form for

lang tid siden at alle partier i folketinget blev enige om at stramme reglerne for eksport af det der hedder dual use teknologier altså overvågningsudstyr da var det i orden

stramning af reglerne det synes jeg var rigtig fornuftigt det var jeg superglad for vi gjorde men jeg undrer mig faktisk lidt over

eksport af decideret våben

og det synes jeg var helt fornuftigt

hvis man synes at det rent fagligt er så

er mere end nogen sinde vigtigt fordi menneskerettighederne er under pres det ser vi desværre rigtig rigtig mange steder i verden menneskerettighederne er jo

for alle os mennesker de ikke til for lande de er ikke til for virksomheder nej

der bor på denne

det også fuldstændig afgørende at vi som lande der gerne vil kæmpe for menneskerettighederne står

rådet i fn og bruger det aktivt ved

at vi selvfølgelig ikke

men menneskerettighederne og kampen for menneskerettighederne handler også om at sende tydelige og klare signaler ud i verden det er det der også

hvis vi går ind med det her og siger at vi vil lave det her generelle forbud

meget tydeligt politisk signal rundt i verden om at vi står

vi ser de krænkelser rundtomkring i verden som vi

og desværre også at vi ser lande som jo er bedøvende ligeglade med med

de så kan få en gang imellem derfor er vi nogle der skal gå forrest her få flere med vi så hvad der skete da nogle lande begyndte

de ville suspendere eksporten til saudi arabien

få bolden til at rulle at sige at vi tror på menneskerettighederne og det har konsekvenser ja det gør at der er nogle lande vi ikke kan sælge våben til det synes jeg faktisk ikke er så skidt så selv om det jo ikke just har været positivt indtil videre håber jeg også meget at vi i hvert fald igennem udvalgsarbejdet kan få diskuteret det dybere som vi jo gjorde med dual use som der heller ikke var umiddelbart flertal for men hvor vi fik lavet en god beslutning sammen herinde det håber jeg også

udvikling som er meget bekymrende nemlig at verdens salg af våben er steget meget meget kraftigt de seneste år siden to tusind og to er verdens samlede våbensalg steget med cirka fire fire og fyrre procent

mange billioner kroner der bliver brugt på køb og salg af våben rundtomkring i verden våben der bruges i konflikter i krige bruges af diktatorer til at undertrykke befolkningerne

millioner af mennesker enten bliver dræbt eller såret så

til at finde nye dødsmaskiner

våbenproducenterne har er en del af en meget meget kedelig udvikling

men det er jo ikke realistisk det ved vi jo godt at det

så handler om er at få så meget kontrol med det som overhovedet muligt således at man forsøger at undgå at

ikke eksporterer til de mest menneskefjendske regimer hvor de kan blive brugt til undertrykkelse af

undertrykkelse af mennesker i konflikter tæt på dem og der har saudi arabien jo været meget oppe som et eksempel på

både internt i forhold til egen befolkning tænk på khashoggiaffæren

man så bruger våbenboykot som en del af et politisk pressionsmiddel

der ikke opfører sig ordentligt det er jo ikke ualmindeligt at man gør det det er der forskellige

europæiske lande der også har gjort mod saudi arabien det var fint nok at danmark fulgte trop der og det skal regeringen da have ros for at den faktisk gjorde på det tidspunkt når vi så

en diskussion om eksport af våben til

eller om vi skal gå gennem eu jeg vil sige at det

skal også hilse at sige fra den radikale ordfører der ikke kunne være her at han vil støtte forslaget

at han lagde stor vægt

man skal arbejde på at der kan komme eu løsninger på det

også mange forskellige politiske interesser

som har noget at gøre med deres historiske forbindelser osv

så må sige den enighed i eu som som

mener sf også at det er en kæmpe kæmpe fordel at det sker gennem eu at flere lande går sammen netop fordi der ikke kommer en konkurrencemæssig ubalance i det det skal ikke være det afgørende i

ting synes jeg ikke men

får større effekt jo flere lande der kan stå bag en

og krigsforbrydere det burde egentlig være ret indlysende synes jeg derfor var vi

der bød forbuddet mod salg af våben til saudi arabien og

velkommen men jeg synes i den grad stadig væk der er brug for at vi strammer reglerne for dansk våbeneksport

det havde jo på det tidspunkt længe været kendt at det saudiske kongediktatur systematisk torturerede og undertrykte sin egen befolkning det var også meget meget alment kendt hvad det var for nogle grufuldheder grufuldheder der foregik i yemen altså med bombninger af hospitaler

oxfam ibis har kunnet dokumentere at

den danske våbenproducent terma har leveret udstyr til de her bombefly over yemen altså der var masser af grunde til at der skulle have været sat ind lang tid før

er det jo netop også at danmark stadig eksporterer våben til andre lande der systematisk krænker menneskerettighederne jeg synes at egypten er det tydeligste eksempel på at der

også andre eksempler hvis man ser på egypten

er det sådan at både human rights watch og

international og fns menneskerettighedsråd igennem

de seneste år har advaret om at menneskerettighedssituationen i egypten

det er den på mange forskellige fronter men et af de steder hvor alarmklokkerne må ringe allermest er

egyptiske sikkerhedsstyrker for eksempel i forbindelse med demonstrationer har været inde og

vold derfor giver det utrolig god mening at man ikke

indførte et forbud mod eksport til egypten på grund af deres rolle

det vi hørte justitsministeren sige i dag

at der er al mulig grund til at sige

det burde simpelt hen bekymre os alle sammen i den grad

sige vores ansvar over for menneskerettigheder er jo helt afgørende

eksport af våben som jo helt ærligt bliver brugt til at slå folk ihjel med

burde man måske være ekstremt opmærksom på hvad det er for nogle lande

det her forslag fra enhedslisten sf og alternativet

det jo også fordi vi har set en situation i løbet af det seneste år hvor der netop

forbud mod saudi arabien og emirater og man tænker jamen det virker fornuftigt lad os gå længere ned ad den samme

vi har set at det faktisk endelig er lykkedes at få skærpet reglerne

for eksport af de her dual use teknologier der kan bruges

til overvågning altså overvågningsudstyr

engang kan nå i mål med en beslutning her

som faktisk bare står står mål med med

jeg vil også understrege og nu er der flere der har peget på

at vi aktivt implementerer de internationale regler vi allerede er en del af altså både fns

bare at rigtig mange eksperter også peger på at de her retningslinjer

ikke bliver implementeret stramt nok og det er jo lige præcis det vi gerne vil opnå så vi bliver sikre på at når man ser for eksempel et land som egypten som der ligger så mange rapporter

at den er gal med menneskerettighederne i så skal der selvfølgelig også lyse

og så skal der ikke kunne være den eksport det er sådan set i al sin enkelhed det vores forslag går ud på jeg må sige at jeg faktisk forud for i dag havde håbet på at vi ville kunne samle alle partier i en eller en form

erklæret sig positive over for for hensigten med forslaget

vil gå hjem og overveje det for jeg synes sådan set det er et

at vi sikrer at der ikke sker den her våbeneksport

er det her forbud mod mod salg af våben

så det er endnu en opfordring til lige

at vi kan blive enige om et eller andet vi vil som sagt rigtig gerne drøfte eventuelle uklarheder og usikkerheder folk måtte have vi er meget imødekommende over for det men det helt afgørende er at vi formår at få strammet de her regler det

det er fru rosa lund der er

eller også er fru eva flyvholm

indtil fru rosa lund dukker op

nu dukkede fru rosa lund så op så det vil sige at nu er enhedslisten repræsenteret og dermed

sige tak til enhedslisten for at have fremsat beslutningsforslaget et forslag der pålægger regeringen senest den første april to tusind og nitten at fremsætte lovforslag om ændring af straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser og hadefulde ytringer nærmere bestemt pålægges regeringen at tilføje ordene køn kønsidentitet og kønsudtryk i straffelovens § en og firs nummer seks og § to hundrede

er at sikre en bedre beskyttelse af transkønnede mod hadforbrydelser af bemærkningerne til forslaget fremgår det bla at hadforbrydelser gør at nogle har svært ved at være sig selv og derfor lever mange med skjult identitet af frygt for at blive udsat for hadforbrydelser desuden foreslås det at forbrydelser der er motiveret af had til personer på grund af disses seksualitet hudfarve tro eller etniske eller nationale oprindelse skal straffes hårdere i danmark jeg er helt enig med forslagsstillerne i at hadforbrydelser er dybt krænkende både for den forurettede og for alle andre der gerne vil leve i en verden med tolerance og og plads til alle jeg er også enig i at hadforbrydelser skal straffes hårdt

gerne understrege at det allerede i dag følger af retspraksis at

af kønsidentitet er omfattet af de eksisterende bestemmelser i straffeloven om hadforbrydelser og hadefulde ytringer det er altså ikke sådan at diskrimination mod for eksempel transkønnede ikke er omfattet af straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser og hadefulde ytringer i dag når det er sagt kan jeg jo godt forstå hensigten med at gøre det mere tydeligt ved at skrive det ind i bestemmelsernes ordlyd jeg har også sympati for forslaget for grundlæggende mener jeg at alle skal have lige muligheder og frihed uanset seksuel orientering og kønsidentitet

inden vi tyr til lovændringer på dette område i øjeblikket er

en tværministeriel arbejdsgruppe der er forankret i ligestillingsafdelingen under ministeren under ministeren for fiskeri ligestilling og

samarbejde allerede i gang med at se på den relevante lovgivning herunder også straffeloven den tværministerielle arbejdsgruppe ser på hele lovgivningen på tværs af ministerområder og derfor kan arbejdsgruppen jo bedre vurdere hvilke tiltag og eventuelle lovændringer der skal til for at styrke indsatsen mod diskrimination på baggrund af seksuel orientering og kønsidentitet bedst muligt derfor mener jeg at det er rigtigst at afvente arbejdsgruppens resultater og når arbejdsgruppen har fremlagt resultaterne

kan vi så tage en diskussion af hvordan vi styrker indsatsen mod diskrimination på baggrund af seksuel orientering og kønsidentitet så vi sikrer lige muligheder og frihed for alle

men hvis man er helt enig i intentionerne i forslaget hvis man gerne vil være med til at

transpersoner mod overgreb og hadforbrydelser hvorfor så ikke bare skrive det ind nu

lovændringer for noget der allerede er praksis

jo hellere være med til at kigge på og det er faktisk ikke ikke ment for at være imod

retspraksis i dag

i sig selv giver den store mening at skrive de her

andre gange hernede i folketingssalen når vi har diskuteret i retsudvalget og på retsområdet at ting der allerede er retspraksis

at forstå at det skal give mening at vi fremsætter et lovforslag og laver en lovbehandling for at skrive noget ind der allerede er retspraksis i dag må jeg så ikke bare sige tak for samarbejdet til fru rosa lund igennem noget tid og jeg glæder mig til at hun igen indtræder i folketinget efter valget

tilføjes til straffelovens §

racismeparagraffen formålet med denne ændring er at beskytte transkønnede mod hadforbrydelser beslutningsforslaget rejser en ganske central dagsorden nemlig hadforbrydelser mod minoriteter

vi i socialdemokratiet går ind for at alle borgere skal føle sig trygge og derfor tager vi selvfølgelig også skarpt afstand fra hadforbrydelser

og hadefulde ytringer mod

vi lever i to tusind og nitten og alle skal kunne føle sig trygge

på gaden eller i nattelivet uden at risikere trusler eller overfald bare fordi man er to mænd der holder hinanden i hånden eller giver hinanden et kærligt kram og ja

de sidste forbedringer vi har været med til at lave sammen i folketinget homoseksuelles ret til at adoptere på lige fod med heteroseksuelle retten til at blive viet på lige fod

som det første land i europa at få juridisk kønsskifte alene ved

at man oplever at tilhøre et andet køn fjernelse af transkønnede fra whos diagnosekoder så de ikke længere indgår i diagnosekapitlet om psykisk sygdom der er sket og sker heldigvis meget hvad angår beskyttelse af vores minoritetspersoner med lgbt baggrund i socialdemokratiet er vi også glade for at der bliver lyttet til det brede flertal fra netop lgbt miljøet

en mere målrettet indsats i form af en handlingsplan

også støttet af satspuljeparterne med undtagelse af enhedslisten og har netop til formål at fremme tryghed og trivsel og lige muligheder for

personerne et af initiativerne i handlingsplanen er en tværministeriel arbejdsgruppe her står der at gruppens formål består i at koordinere og yderligere styrke indsatsen for at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering og kønsidentitet samt modvirke diskrimination og homofobi

se på selve lovgivningen ikke mindst den seneste viden og erfaring på området i

til diskrimination og homofobi hvor hadforbrydelser selvsagt indgår vi ser frem

til den syvogtyvende marts hvor formålet netop

beslutningsforslaget op

at arbejdsgruppen gør os klogere på området med de ord

vil jeg gerne takke enhedslisten for at sætte fokus på området og vi håber fra socialdemokratiets side at at arbejdsgruppen når at fremlægge sine resultater inden for den nærmeste fremtid

har lidt svært at forstå at man når man er enig i intentionerne

se hvad arbejdsgruppen kommer med af resultater forhåbentlig bliver vi

skal være beskyttet bedre mod hadforbrydelser det er nemlig det der undrer mig

er fint med en arbejdsgruppe men jeg er fuldstændig stålsat

hadforbrydelser eller hadefulde ytringer

forekomme grunden til at vi gerne vil se på

og grundigere viden som kunne være nyttig i den videre proces

vi skal prøve at vente og se

at det er i orden at der sker hadforbrydelser hverken

uanset hvem det bliver rettet mod dette forslag handler om at tilføje ordene køn kønsidentitet og kønsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser

en ændring af straffeloven som tilføjer køn kønsidentitet og kønsudtryk formålet med beslutningsforslaget er at sikre bedre beskyttelse af transkønnede mod hadforbrydelser efter den gældende

og seks og tres b stykke en straffes den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse

hudfarve nationale eller etniske oprindelse tro eller seksuelle orientering vi har i dansk folkeparti taget initiativ til et temamøde om hadforbrydelser

ligestillingsudvalget og retsudvalget afholder et fælles temamøde om hadforbrydelser i marts måned og det var inden

det her beslutningsforslag overhovedet blev fremsat hadforbrydelser er verbale overgreb trusler vold hærværk tyveri eller røveri begået mod personer som gerningsmændene mener tilhører en bestemt gruppe hadforbrydelser begås typisk over for grupper med anden etnisk baggrund religion eller seksuel orientering ofrene opfattes ikke som individer med egen personlighed hadforbrydelser sker oftest uprovokeret og pludselig og uden at offeret og gerningsmanden kender hinanden på forhånd forbrydelsen rammer ikke bare den enkelte men kan sprede utryghed og usikkerhed blandt alle som tilhører en udsat gruppe formålet med temamødet er at sætte fokus på hadforbrydelser og at give udvalgsmedlemmerne større indsigt i hadforbrydelser samt at få belyst hvad man fra folketingets side kan gøre for at begrænse hadforbrydelser og sikre en målrettet indsats over for hadforbrydelser og og vi har

vi kan lære af andre lande hvordan man kommer hadforbrydelser til livs og hvordan vi som samfund kan forebygge hadforbrydelser også i forhold til hvad man fra folketingets

jeg ser jo frem til det temamøde

har at sige og temamødet er jo åbent for alle derudover er der jo også nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som blev nedsat i forlængelse af lgbti handlingsplanen fra to tusind og atten og

et skriftligt spørgsmål at man er dækket ind i dag så i dansk

jo ikke udsættes for hadforbrydelser jeg undrer mig så bare over hvorfor enhedslisten først fremsatte det her i januar da enhedslisten jo havde været ude i august og melde ud at

dækket i forhold til paragraffen det har

justitsministeren oplyst fra talerstolen derudover er vi meget

hadforbrydelser og det at forebygge hadforbrydelser og det er også derfor

råb og andet

at venstre har en meget meget stor sympati for den grundlæggende dagsordenen som som

og som fru rosa lund i særdeleshed prøver

hadforbrydelser lige muligheder uanset køn kønsidentitet seksualitet religion og så videre

videre er så grundlæggende en præmis i vores samfund at den selvfølgelig ikke kan gradbøjes ingen skal leve med frygt for at blive diskrimineret chikaneret eller overfaldet på grund af deres kønsidentitet kønsudtryk

eller for den sags skyld seksualitet hudfarve tro etnicitet eller national oprindelse og derfor skal vi selvfølgelig også gøre alt hvad vi kan for at værne om folks ret til at leve det liv de selv ønsker

uden frygt for at møde had og diskrimination det er en vigtig prioritering for venstre og for regeringen når det er sagt sagt

i straffeloven og det gør vi ikke fordi vi

støtter op om den tværministerielle arbejdsgruppes arbejde og ønsker at afvente deres konklusioner om hvordan vi bedst muligt sikrer en koordineret indsats på området som helhed arbejdsgruppen har

andet til opgave at vurdere om der eventuelt er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller sågar ny lovgivning på området

skal arbejdsgruppen sikre udveksling af den nyeste viden og erfaring fra både nationale og internationale fora samt koordinere eksisterende og nye nye initiativer mellem ministerierne det arbejde støtter vi op om og det kræver bla

at vi måske slår lidt koldt vand i blodet og i første omgang lader eksperterne vurdere hvad der vil virke bedst på tværs inden vi ændrer i lovgivningen så selv om jeg synes at forslaget er meget sympatisk og at vi i venstre også bakker fuldt op om at

vi også gerne se tingene i en sammenhæng vi støtter derfor op om at afvente den tværministerielle gruppes samlede vurdering af hvordan vi bedst muligt sikrer en styrket indsats ved koordination på tværs og videndeling på området og i lighed med nogle debatter vi havde forleden dag

at finde ud af hvornår herre martin geertsens parti

er det jo fordi man kigger på lovgivning på tværs og jeg kunne jo i virkeligheden spørge fru rosa lund på samme måde ville det egentlig ikke være smartere

hvis nu der kommer til at vælte en bølge af ny lovgivning

ændringer af eksisterende lovgivning hele vejen hen over over det her område ville det så ikke være smartest at man prøver at se det her i en sammenhæng

det fru rosa lund her har foreslået

i stedet for at tage et element ud af noget der i virkeligheden kan vise sig at blive meget større og meget bredere end det fru rosa lund måske overhovedet kan forestille sig i sin vildeste fantasi

i straffeloven altså det er ikke sådan her beskyttelsen

meget svært ved at forestille mig i forhold til den

gruppe der er blevet nedsat og i forhold til de udmeldinger som der har været fra

jeg synes som sagt det er et meget meget sympatisk forslag

med med resten af den lovgivning der muligvis kunne være være påkrævet så jeg har vanskeligt

det er jo som fru rosa lund også siger

handling der skaber forvandling så regeringen vil sende et klokkeklart signal vi vil ikke acceptere at homoseksuelle og transkønnedes rettigheder krænkes vi vil ikke acceptere at denne gruppe generelt skal have dårligere og mere utrygt liv

så kan præsentere hvis ikke det er opbakning til

vil kigge på hvor der er noget i vores lovgivning i det her land som kræver en ændring for at leve op

når man sådan lige ser ned over det til at starte med men

og finder ud af at

det er da rimelig sympatisk at foreslå det som allerede er retspraksis

ville betyde noget som helst i den virkelige

det her igennem i dag for de mennesker der bliver udsat for hadforbrydelser i morgen for de er

sig af at man vil gøre det bedre for de her mennesker at man er på

alle os andre der ikke vil noget

er sådan som retstilstanden er i dag jeg synes at det er langt mere sympatisk

det kan vi ikke leve med

vi gøre noget ved så vi nedsætter en arbejdsgruppe som på tværs af ministerier på tværs af ressortområder

men i bedste fald forebygget dem det synes jeg er sympatisk og

vi støtter ikke lovgivning som allerede

men som i virkeligheden bare er et slag i luften

som reelt kan gøre en forskel for de mennesker der bliver udsat for hadforbrydelser

nogen forskel for liberal alliance

mennesker der bliver udsat for hadforbrydelser

er optaget af virkeligheden

her mennesker bliver beskyttet i straffeloven for mig at se er de to faktisk den samme ting den virkelighed som er for de her mennesker

kommer jo et sted fra blandt andet fra vores lovgivning og derfor har jeg svært ved at forstå hvis liberal alliance kerer sig så meget om de her mennesker som fru laura lindahl siger at man så ikke vil være med til at skrive det her ind i straffeloven hvis ekspertgruppen foreslår at man skriver det ind i straffeloven vil liberal alliance så være med til

at en skærpende omstændighed

på grænsen til tåbelig argumentation i dag har vi en retspraksis der

forskelsbehandle på køn når vi snakker om ligeløn alligevel

vi konstatere at vi har en ulovlig retspraksis fordi der ikke er

to og fyrre år i danmark så at sige at vi

ikke skal justere vores lovgivning og skabe rammerne for

finder jeg meget underligt selvfølgelig kan vi altid justere vores lovgivning så den bedre beskytter vores borgere uanset om

nogle meget meget triste tal på det her område tre gange så mange homoseksuelle transpersoner og biseksuelle

mennesker som også har minoritetsbaggrund

hver tredje oplever en nedsættende tone om lgbt kolleger viser en rundspørge

og det er jo

jeg er egentlig enig i at vi godt kunne vente på udvalgets udmeldinger jeg er egentlig også enig i at det ikke kun er det her her lovforslag der vil rykke men det vil også rykke så der er brug for at vi også får en hel del mere uddannelse og oplysning på området vi skal ruste vores undervisere

på alle niveauer fra folkeskolen og op til de videregående uddannelser i at skabe noget viden og nogle miljøer som gør at vi bliver mere tolerante

så

matthisen i forhold til at

det talerstolen og sagde at af den her dagsorden regeringen

mere ambitiøse på det her

vi tilslutter os den arbejdsgruppe som ministeren har nedsat på området

kan gøre mere for at forebygge

ordføreren kan forestille sig en situation hvor køn kønsidentitet og kønsudtryk ikke skal tilføjes til straffeloven

sådan at man ikke må diskriminere men vi kan jo stadig væk anerkende at der er et problem i vores samfund så derfor

være nødvendigt at justere lovgivningen

og skulle vi så sige ja til det her nu velvidende at det kan være at man alligevel når arbejdsgruppen kommer

vi egentlig har større ambitioner der synes jeg da at det som regeringen lægger op til

ikke nogen konkrete tiltag fra fra talerstolen da

jeg hører at man venter på mere viden men hvad er det der bliver bredere og mere der må da være en eller anden gylden indsigt

oplyse mig om hvad det er der er bredere og mere ud over

hvad man kan gøre for at sikre transkønnedes rettigheder eller som et minimum altså

mange bække små giver sikrere eksistenser for vores borgere i danmark

ligestillingsministeren har udtalt for nylig at det er uacceptabelt og skal sendes nogle klokkeklare signaler men jeg ved ikke hvad det er for nogle klare signaler der er åbenbart ikke opbakning til at sende

grundlæggende at vi sikrer at vi har et samfund hvor man kan være den man er uden at risikere at møde undertrykkelse eller fordomme og slet ikke vold det er derfor bekymrende at antallet af hadforbrydelser er steget de seneste to år som det fremgår af rigspolitiets årsrapporter om hadforbrydelser

ønsker vi at bekæmpe fordomme om lgbt personer og det hører jeg

i folketingssalen blandt andet gennem oplysninger og indsatser i folkeskolen og på arbejdspladser men øget oplysning sikrer ikke alene den nødvendige beskyttelse af minoriteter vores lovgivning skal også være klar og tydelig så der ikke kan være nogen tvivl om at lovgivningen gælder for alle minoriteter i dette tilfælde også mennesker med en anden kønsidentitet eller kønsudtryk end majoriteten sf støtter derfor at tilføje

straffeloven som enhedslisten foreslår sf bemærker desuden både lgbt danmarks og intersex danmarks kommentarer vedrørende beslutningsforslaget om at lovgivningen som skal beskytte minoriteter ikke alene er begrænset til straffeloven diskrimination og anden form for undertrykkelse af minoriteter kan også finde sted i dagligdagen og det er derfor vi i danmark netop har forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven sf er derfor også

for foruden at undersøge konsekvenserne af beslutningsforslagets ændringer af straffeloven

et fundamentalt hensyn at vi har en klar og tydelig lovgivning som favner om og beskytter alle i vores samfund som det også er nævnt i debatten her pågår der allerede et

tværministerielt arbejde med at komme hadforbrydelser til livs

der er planlagt et temamøde i marts om det det er derfor oplagt

det er jo altid dejligt når der er nogen der synes at de forslag man stiller er sympatiske sympati er bare ikke altid nok jeg tror at der er

som man vil selv om vi med dansk lovgivning er nået langt med beskyttelsen af forskellige mindretal

er diskrimination had og trusler stadig en del af hverdagen for rigtig mange at blive fysisk eller psykisk angrebet

på grund af sin identitet på grund af den man er rammer

i lovgivningen og får forbedret indsatsen mod hadforbrydelser en særlig gruppe i danmark er fortsat og i stigende grad udsat for forbrydelser på grund af deres kønsidentitet ud over de fysiske og psykiske mærker som hadforbrydelser efterlader resulterer denne form for forbrydelse også i frygt og utryghed hos andre

at hadforbrydelser finder sted gør det svært at være sig selv derfor lever mange med skjult identitet eller undlader at sige fra over for forskelsbehandling eller diskrimination

frygt for at blive udsat for hadforbrydelser men ingen skal leve et liv hvor de føler at de skal kigge sig over skulderen på gaden eller være nervøs for at bevæge sig rundt i nattelivet cirka tyve procent af lgbt personer har overvejet selvmord

når vi ser på nydanske lgbt personer stiger til hele tre og tredive procent halvtreds procent af danske transkønnede undgår steder af frygt for overfald trusler eller chikane tallene her er meget alarmerende når man tænker på at vi er et af de lande i verden hvor lgbt personer faktisk har de bedste rettigheder selv om en paragraf i straffeloven som vi også har diskuteret lidt her ikke kan beskytte denne gruppe

mod hadforbrydelser alene så vil det sende et kraftigt signal til vores samfund om at vi ikke tolererer den slags hadforbrydelser heller ikke på baggrund af kønsidentitet derfor

er det vigtigt at få tilføjet køn kønsidentitet og kønsudtryk til straffeloven om hadefuld tale det skylder vi det mindretal som i dag frygter for deres liv som ikke kan være dem de er det er for os i enhedslisten helt klart

i loven om hadforbrydelser

at forestille mig at en arbejdsgruppe der arbejder med det her område ikke vil anbefale at det her bliver skrevet ind

transkønnede i danmark

så vi ændrer straffeloven jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor

at give et mindretal i danmark den her beskyttelse

glæder vi os jo i enhedslisten rigtig meget til at

tid siddende regering vil fremsætte det her

som et lovforslag så vi kan få lukket hullet i

første af mange snakke som vi skal have omkring hadforbrydelser og at komme fordomme og og had og

negativ normkultur til livs i danmark ville ordføreren være interesseret i at vi ser på en beretning som

partier måske ville kunne sætte lidt mere handling bag og så sige at det

en beretning så vi kan få det ændret med det samme og ikke skal vente på

bedt om ordet og så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til ligestillingsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter

som jeg flere gange har gjort forligskredsen bag togfonden dk opmærksom på fremsætter regeringen i udgangspunktet ikke forslag til anlægslove for projekter som ikke er finansieret det har hele tiden været regeringens opfattelse at den rigtige rækkefølge er at man først sikrer finansiering på finansloven og at der først derefter fremsættes en anlægslov sagen er jo den at der ikke bliver bygget en jernbane blot ved at vedtage en anlægslov et anlæg af en ny bane på vestfyn vil være forbundet med store omkostninger som nødvendigvis må ses i sammenhæng

de samlede rammer til offentlige investeringer når det er sagt vil regeringen naturligvis hvis et flertal i folketinget ønsker det fremsætte forslag til en anlægslov for en ny bane på vestfyn jeg bemærker dog

en anlægslov for projektet med en ny jernbane over vestfyn inden

enogtredivete marts to tusind og nitten beslutningsforslaget er fremsat den femogtyvende januar to tusind og nitten forslagsstillerne det vil sige togfondspartierne giver altså rundt regnet to måneder til at udarbejde lovforslaget og sende det i offentlig høring

at regeringen igangsætter arbejdet allerede inden beslutningsforslaget er vedtaget i folketinget

meget kort frist hvis man sammenligner med normale forhold for en proces med udarbejdelse af et lovforslag til sammenligning kan jeg for eksempel oplyse at mit ministerium normalt bestræber sig på at sende lovforslag i offentlig høring i en periode på minimum en og tredive dage og gerne længere så der er god tid for offentligheden samt relevante myndigheder og organisationer til at afgive bemærkninger såfremt beslutningsforslaget bliver vedtaget vil jeg naturligvis gøre hvad jeg kan for at der bliver fremsat et lovforslag for projektet inden udgangen af marts men det er helt indlysende at det hvis denne frist skal overholdes vil have nogle konsekvenser for hvor lang tid der er til behandlingen af lovforslaget herunder til den offentlige høring man fristes derfor til at spørge togfondspartierne om de har tænkt på de ringe muligheder den meget stramme tidsplan giver offentligheden og andre for at komme med bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring og om

var mere forsvarligt at der blev afsat lidt mere tid til lovforslaget ud over at fremsætte en anlægslov pålægger beslutningsforslaget også regeringen at indbudgettere anlægget af den nye jernbane på finansloven

til dette kan jeg bekræfte at det vil ske hvis det flertal der skal indgå finanslovsaftalen for to tusind og tyve ønsker at prioritere en ny bane på vestfyn en finansiering af projektet må i den forbindelse som i andre lignende sammenhænge således ses i forhold til prioriteringen af andre projekter

fremsat den femogtyvende januar to tusind og nitten

fremsættelsesdato når ønsket har været ytret og ministeren har haft kendskab til det lang tid før er det en fair måde

selvfølgelig hvis man her i folketingssalen pålægger regeringen via beslutningsforslag at gøre det så bør regeringen gøre det og det agter jeg også at gøre jeg siger bare til partierne bag beslutningsforslaget at den tid man har afsat til det

ja kort proces i forbindelse

med med lovbehandlingen nu kan man sige

den giver altid anledning til en masse debat og lokalt både modstand og jubel og så videre det gælder også når vi planlægger motorveje den proces har vi

set været igennem her og vi har endda også fra forligskredsens side fundet den linjeføring peget på

at vi fremsætter det så sent det var noget af det som

har været et længe kendt ønske det har jo været en del af togfonden dk lige så længe som togfonden dk har eksisteret og lige siden vi delte det op i en fase et og

banen over vestfyn netop tilhørte fase et så det kan

måske at regeringen burde have været mere proaktiv og og

jo været mulighed for at gøre tidligere

at der er et flertal der vedtager det her beslutningsforslag og man fastholder den her dato og siger at det er okay at vi kun har en uge til høring eller to uger til høring så vil jeg lytte til det og respektere det og kun afsætte en

to uger til høring og så må det være op til det flertal at forsvare at høringen altså

men som jeg siger

været der om vvm redegørelsen og og udvælgelsen af

os som forslagsstillere der gør os skyld i at der bliver en forhastet proces altså togfonden dk er jo en flere år gammel aftale

sidste valgperiode at den her aftale blev lavet så man har haft al den tid man kunne

som regering til at forberede det her derudover skete der jo det tilbage i to tusind og seksten at man fra den daværende regerings side indgik en aftale med togfondsforligspartierne

at lave en fuld finansiering af første fase af

anvist penge til merprisen for den nordlige løsning i bedre og billigere det er tilbage i to tusind og sytten at det sker så der har været al den tid regeringen

sig i forhold til det her kan ministeren ikke bekræfte at vi rent faktisk har sendt breve over hvor vi anviser finansieringen og siger at det det koster ekstra er vi villige til at tage i bedre og billigere forligskredsen

det der skulle have været brugt der bruger vi så på at sørge for at der kommer den linjeføring flere politikere herunder også repræsentanter for regeringspartierne har været ude at ønske i forhold til fyn

og på de finanslove er der en anlægsramme altså en ramme til investeringer i anlæg og den har den her størrelse og består af alle mulige projekter der er supersygehuse der er nye skoler

anlæg og den ramme

hvis man for to tusind og tyve vil have vestfyn ind så

den ramme som skal pilles ud og det er der ikke et flertal i folketinget der har ønsket at gøre i forbindelse med

rasmus prehn altså snart

og har ikke ønsket at foretage den prioritering i overslagsårene altså de år der ligger efter det egentlige finansår her fra to tusind og tyve og det må man finde ud af internt i togfonden

at adlyde det flertal der er i den lovgivende forsamling som er folketinget der er et flertal i folketinget

så er det op til regeringen som den udøvende magt at gøre det der er flertal for i folketinget ignorerer man det ja så er det jo sådan set et brud på årtiers tradition på det her område og jeg forstår da udmærket godt at dansk folkeparti ikke vil bruge politisk kapital i en finanslovsforhandling på at kæmpe noget

og skaffet flertal for

sådan at ministeren står her og underkender det flertal der er i folketinget og siger at

være at minister betyder tjener og regeringen er den udøvende magt men vi er ligeglade og vi ignorerer det flertal

med herre rasmus prehn i at der skulle afsættes en ramme i to tusind og tyve til anlæg af nye spor på vestfyn så det er herre rasmus prehn der ikke respekterer det flertal i folketinget der laver finanslovene

flertal skal være underlagt et andet flertal som går rundt og siger ting i pressen om hvad de gerne vil det er dog en mere fast institution i det danske samfund at man sidder her i folketinget og stemmer for eller imod en finanslov som grundlag for lovgivningsprocessen

end at man går rundt i pressen og siger hvad man gerne

over ministerens arrogance og sædvanlige konfrontatoriske destruktive stil

transportministeren her i landet ved om togfondendk

i medierne

er et flertal her i folketinget der ønsker at gennemføre de her elementer i togfondendk

og negative sprogblomster jeg forventer hver gang af mennesker at de taler mere normalt

vedtager et flertal finanslovene og det flertal har ikke været enig med herre karsten hønge i at der skulle sættes penge af til en bane over vestfyn endnu det vil så muligvis ske

i finansloven for to tusind og tyve de forhandlinger står jo på i efteråret totusinde

forstår at det er fru karina adsbøl

repræsenterer dansk folkeparti i dette transportpolitiske spørgsmål

dansk folkeparti enhedslisten radikale venstre og sf med dette beslutningsforslag foreslår at regeringen skal pålægges at fremsætte forslag til

ud med at slå fast at det jo altid og jeg holder også selv af det

med en god debat om infrastruktur her og hisset og derfor synes jeg

for at rejse en debat om infrastruktur

er jo mange måder vi kan diskutere infrastruktur på

og derfor må jeg også sige at jeg måske finder det en lille smule besynderligt

præcis er det her hjørne som forslagsstillerne

ikke rigtig er sat så meget finansiering af til selve

så foretrækker vi at hele eller i hvert fald dele af projektet

ikke tilfældet her hverken hele eller dele

vi ikke en del af aftalen om togfondendk hvor projektet om jernbane over vestfyn indgår og i den aktuelle situation har har danmark efter vores overbevisning langt mere behov for at få vejnettet forbedret end ved at vinde nogle dyrtkøbte minutter ved kortere rejsetid med med toget når det gælder banen over vestfyn

herunder udvidelsen af etapen syd om

og også skaffe den nødvendige finansiering til det

kan pålægge regeringen at udarbejde en anlægslov som der lige nu ikke er afsat penge til på

det jeg lige har sagt er på vegne af venstre konservative folkeparti og

venstres transportordfører herre kristian pihl lorentzen igen og igen og igen har udtalt at venstre bakker op om togfonden

tidligere venstreregering i to tusind og seksten lavede en aftale om at dele togfonden dk op i to bidder hvor man tilsluttede sig fase

ønske om at vælge en nordlig linjeføring på

medlemmer af folketinget blandt andet fru jane heitmann og herre erling bonnesen der var ude på venstres vegne og love den nordlige linjeføring og den dyre linjeføring

så ikke anvist nogen finansiering men vi har i togfondforligskredsen som også er identisk med bedre og billigere forligskredsen anvist finansiering

er et flertal i folketinget der har anvist finansiering tilbage i to tusind og sytten står venstres ordfører her og lægger afstand til det venstres egen ordfører har sagt om fase

om hvis man er en del af

så har man jo de prioriteter man har i sådan en forhandling det er den ene del

jo et flertal i folketinget fuldstændig frit for at pålægge regeringen hvad som helst

bygge jernbaner eller motorveje eller noget som helst

står venstres ordfører her på folketingets talerstol og underkender venstres transportordfører herre kristian pihl lorentzen der flere gange har sagt at man tilslutter sig

at venstres ordfører står og underkender fru jane heitmann og

som er den nordlige

kutyme at når man laver en anlægslov

der i sin tid opfandt timeplanen det var faktisk den nuværende statsminister som jo det er vel ved at være over ti år siden rent faktisk foreslog at

erkendelse af at jernbanen var ved at halte bagefter

trængte til et løft

socialdemokratisk ledede regering som via det her flertal der så også manifesterer sig i dag

med hastighedsopgradering og med elektrificering derfor kan det undre

at venstre har ydet så kraftig en modstand mod

hvorfor hvorfor der er opstået den om jeg så må sige kovending i i

om et konkret anlægsprojekt som der efter vores opfattelse ikke er anlægsfinansiering til

jeg antydede i mit oprindelige indlæg at vi har en prioritet der handler om at

nogle af de krav og nogle af de ønsker

tidspunkt fremlægger sin

det er jo ikke enten veje og asfalt eller jernbane dansk industri har efterhånden og især deres transportafdeling ved michael svane

sagt at der skal være k ollektiv trafik og i deres nylige plan

ikke helt den der ensidige

veje frem for jernbanen når det ikke er et

har regeringen jo gjort sig mange tanker

set ikke ved at at vi synes at der er nogle

især motorvejsprojekter rundt omkring

i landet som der er et udtalt behov for og så må jeg mane til en lille smule tålmodighed fordi regeringen jo på et tidspunkt kommer med en plan for hvordan man fremadrettet ser på investeringsbilledet for infrastruktur i

på den fynske motorvej det er der helt åbenbart for

argumenter for det jeg mangler

med jernbanen at gøre der er jo samtidig i den grad brug for at vi flytter flere mennesker fra bilerne og over i jernbanen for uanset om vi får det ekstra spor

vi har pengene i skuffen til at bygge jernbane så hvordan

set bare den at der nu også er et udtalt behov for at

lad os nu se hvad regeringens infrastrukturplan kommer til

også er nogle initiativer og nogle projekter som

retter sig imod den kollektive trafik og dem der bruger den kollektive trafik og har behov for at bruge den

en helt anden opgave

så freder det jo også den jernbanestrækning vi har i dag sådan at de vestfynske stationsbyer fortsat kan se sig selv koblet op på jernbanenettet hvorimod de jo kommer under pres hvis vi ikke får det nye spor

vi jo alle sammen både herre karsten hønge og jeg

kan garantere herre karsten hønge for at jeg også har mange prioriteter i forhold til det område hvor jeg selv bor og måske også

der rækker ud over hvad regeringen måske på et tidspunkt kunne være villig til at afsætte af penge til af infrastruktur i den del af landet hvor jeg kommer fra

et beslutningsforslag hvor der efter min opfattelse ikke er nogen finansiering

om at etablere en ny bane med to spor

tværs over vestfyn og det glæder jeg mig selvfølgelig over fordi den eksisterende bane på vestfyn jo er en bane som er fuldt belagt

i den grad et af de steder som er en flaskehals det er også et af de steder som giver anledning til forsinkelser på det øvrige banenet

i togtrafikken det

projekter i det hele taget selv også med togfonden

fase i hvor vestfyn jo altså hører

processen i langdrag er helt tydeligt at regeringen har været modstander af det og derfor ikke

kunnet konstatere at i hele denne regerings levetid og

forrige regerings levetid har der jo altså været

været længere fremme end vi er i dag men som jeg sagde

om at nu skal banen etableres der skal laves en anlægslov

finansloven banen er fuldt

både transportministeriet og især finansministeriet

at pengene jo er til stede og da vi så valgte den nordlige linjeføring som var en lille smule dyrere knap

en halv milliard dyrere så fandt vi også de penge i

som er identisk kan man sige med med den omkring togfonden dk så banen er fuldt finansieret og

ikke rigtigt når blandt andet herre kristian pihl lorentzen som så ikke er til stede i dag har sagt

der vil give et rigtig godt løft

i det hele taget for togfonden dks projekter

man har en voldsom konkurrence fra de billige biler som regeringen har

man nu giver lempeligere vilkår man har kæmpet med et efterslæb og manglende vedligeholdelse på selve infrastrukturen man har haft ic4 skandalen

også har medført manglende investeringer i de nye tog som man så også nu langt om længe kan begynde at investere i

den nye bane over vestfyn ligesom de øvrige

vil give et løft sammen med elektrificeringen som jeg da lige også

det vil give et gevaldigt løft

danske jernbane det bringer såmænd ikke den danske jernbane langt forud for

med jernbanen i sverige og tyskland og andre steder rundt omkring i europa det skal vi være glade for og

det gør det immervæk også nemmere at lave

den vestfynske jernbane handler om

mere regelmæssig trafikafvikling jeg skal hilse og sige fra alternativet at de

vil have flere bedre og billigere tog til tiden danmark skal hænge sammen og vores jernbane trænger i den grad til at blive moderniseret det skal være muligt for alle også mennesker uden bil at kunne komme frem til uddannelsessteder og arbejdspladser og de skal kunne gøre det på en måde som er både miljømæssigt og klimamæssigt bæredygtig jernbanen over vestfyn er helt nødvendig for at sikre hurtigere tog og så vil det samtidig sikre de vestfynske stationsbyer

det giver en helt unik mulighed for at tænke svendborgbanen sammen med letbanen i odense og så sammen med jernbanen over vestfyn altså den der servicerer de vestfynske stationsbyer og ja det er også en god idé at udvide den fynske motorvej der er trængsel og der er steder hvor trafikken bliver farlig fordi man indsnævrer banerne men svaret er ikke kun flere og flere biler og flere og flere veje til de flere og flere biler for danmark lider af forstoppelse

en ret træls følelse og der er svaret ikke bare at bygge endnu flere veje til endnu flere biler vi har brug for vejene men vi har først og fremmest brug for mere kollektiv transport og så er vi jo så heldige i dag at det projekt som ligger i beslutningsforslaget er fuldt finansieret pengene er i skuffen og det handler om at trække den ud hive pengene op og bruge dem det handler bare om at komme i gang

at man kun er opmærksom på det her projekt fordi nogle partier har sagt det i medierne ja så er det åbenbart nødvendigt med et beslutningsforslag

skal være plads til ordentlig

det helt afgørende at vi får udvidet kapaciteten

mulighed for at man på det eksisterende jernbanenet kan køre med med mindre lokaltog der kan give en supergod betjening i

jeg har selv været på besøg i området og talt med de lokale borgere og lokalpolitikere som ønsker

kan komme hurtigere frem og tilbage så derfor er det at lave den her opgradering

af togfonden da vi tilbage i sidste valgperiode aftalte det her bredt i folketinget og derfor har det også været kolossalt skuffende når der er et flertal for i folketinget og når man har anvist finansieringen

er kommet en regering først en smal venstreregering og nu en knap så smal men dog smal

konservative og liberal alliance

systematisk ignorerer det flertal der er i folketinget det er jo sådan i danmark at vi har

for demokrati og en stolt tradition for at det nu engang er flertallet i folketinget der bestemmer den politik vi har og en tradition for at når man har en regering

her med at man har den lovgivende forsamling det er folketinget og så har man den udøvende magt er regeringen

den kedelige periode med provisorieregeringer

lært igennem hele vores barndom at det var en uhyrlig fortid noget vi lagde afstand til noget vi ikke ville acceptere og vi har stolt mindet hinanden om at vi knæsatte princippet om parlamentarisme tilbage i nitten hundrede og

mildest talt rystende og bekymrende at man har set en arrogant og hånlig attitude fra regeringspartiernes side i forhold til det som et flertal i folketinget vil

vejinfrastruktur også skal investere i et stærkere jernbanenet

hen afgørende hvis vi skal have tog i fremtiden at vi laver de investeringer der skal til at vi får elektrificeret jernbanenettet at vi får

et kollektivt trafiksystem i fremtiden som er konkurrencedygtigt det er der flertal for i folketinget det er der flertal for i befolkningen

er det jo sådan at der er finansiering

der har været udfordringer i forhold til fase to det har vi jo også haft en dialog om og det skal vi kigge på senere her i to tusind og nitten

møder med den daværende finansminister

som påpeger at man ved at vælge den oprindelige linjeføring vil komme ind og genere et erhvervsområde og jeg skal da lige love for at der også var repræsentanter for de borgerlige partier der engagerede sig i den debat

skulle arbejde for at få en nordlig linjeføring og

flere navngivne venstrefolketingsmedlemmer herunder fru jane heitmann og herre erling bonnesen der var ude i de fynske medier og love at de nok skulle arbejde for at få en nordlig linjeføring

de på ingen måde anviste nogen form

til den nordlige linjeføring og så må vi jo finde på noget for vi har det ansvar at vi skal finde en finansiering vi vil ikke stå i folketingssalen og love noget uden er styr på finansieringen så kiggede

forlig om bedre og billigere kollektiv trafik hvor vi jo rundt regnet har en milliard kroner om året meget af det er bundet op på aftaler og det ene med det andet så det er ikke så mange frie penge vi har men vi fandt faktisk den finansiering der skulle til

lave den nordlige linjeføring som blandt andet fru jane heitmann og herre erling bonnesen havde været ude

der simpelt hen ikke nogen i folketinget eller i regeringen

komme og beskylde os for at der ikke er nogen finansiering

ingen der kan finde på at komme og sige

kunne finde på endnu en gang at påstå at der ikke var nogen finansiering altså jeg troede simpelt hen ikke

lagt op til så finder vi finansieringen

at man ignorerer det flertal der er gældende her i folketingssalen at man lader hånt om parlamentarismen jeg synes det er sørgeligt og

dansk folkeparti er med

i det her beslutningsforslag så det er jo et forslag

er fremsat af et flertal i folketinget det vil sige

på talerstolen før er i mindretal det er en minister i mindretal der går op og sådan set bruger sin taletid her i folketinget

vil respektere flertallet i folketinget det synes jeg mildest talt er rystende og

vi må konstatere at det er sådan at der er et flertal i folketinget der har vedtaget noget

og udføre den politik som flertallet i folketinget har pålagt os vi har parlamentarisme

den lovgivende forsamling der vedtager politikken det er ikke den udøvende magt der bare kan agere efter forgodtbefindende i må rette ind og føre den politik der er flertal for så jeg håber meget

at sætte pengene af på finansloven

laver en anlægslov så vi kan få sat det her projekt i gang som jo er helt afgørende i forhold til at få en fremtidig jernbane der fungerer at kunne sikre at vi får

hurtigere tog til dem der skal igennem at vi kan få et løft af den lokale bane

vi også kan undgå så meget trængsel på vejene fordi vi gerne skal have et attraktivt alternativ til at køre på vejene og ja man kunne også godt

vejinfrastruktur og det er jo derfor at vi socialdemokrater har lagt en

op til brede forhandlinger og hvor vi også lægger op til at udvide motorvej på fyn og andre steder fordi det er afgørende vi vil gerne tage ansvar vi vil gerne samarbejde bredt

det klare flertal der er i folketinget og så samarbejde i stedet for at prøve

det radikale venstres ordfører herre andreas steenberg er forhindret i at deltage og jeg har lovet at tale på hans vegne det er sådan at det radikale venstre er helt enige i vores budskab de er med i beslutningsforslaget og de er ærlig talt også rystede over den arrogance der er fra regeringens side hvor man lader hånt om

var det sådan set at regeringen kørte lovgivning uden

om den lovgivende forsamling og det er lige præcis det herre rasmus prehn

ting i folketinget

har regeringen har regeringen et ansvar for at lægge det ind i sin finanslov

i er slået hjem i ludo og nu må i forhandle det ind en gang til

er det regeringens opgave inden man går i gang med at forhandle finansloven

lægge det frem som der dækker det der er flertal for i folketinget

er heller ikke særlig tit at et medlem af et parti der gerne vil bestride statsministerposten i danmark går på talerstolen og siger så mange forkerte ting som herre rasmus prehn lige har gjort det seneste han sagde var at et flertal i folketinget havde besluttet der er ikke noget flertal i folketinget der

på vestfyn det som flertallet nu lægger op til er en folketingsbeslutning om at man

hvorefter folketinget så beslutter en anlægslov

igen belære herre rasmus prehn om at når man sidder

der alle mulige flertal der har et ønske om at bruge alle mulige penge på alle mulige ting

meget større ønsker end det der finder plads i en finanslov mit parti har mange flere ønsker end det der står i en finanslov

et flertal af partier der vil noget mere end det der er råd til i en finanslov

finanslovsforhandlingen og jeg ved godt herre rasmus prehn ikke rigtig har været i sådan en men det der sker er at partierne sidder og

hvad for nogle skal finde plads i den her finanslov

en anlægsramme og inden for den anlægsrammer er en række projekter man gerne vil gennemføre i det pågældende finansår

skal man enten forhøje anlægsrammen ved at tage noget fra velfærden fra sygehusene eller fra skolerne eller lignende eller også skal man tage et af de andre anlægsprojekter ud

det er ikke sådan at man bare kan sige

men hvor skal pengene komme fra skal de komme fra at man forøger anlægsrammen ved at tage nogle penge fra det vi kalder velfærd eller skal de komme ved at man tager nogle andre anlægsprojekter ud og

lige så vigtige som det her anlægsprojekt

kan ikke bare sidde hernede i folketingssalen og sige vi vil have det her

tager stilling til hvad der så skal nedprioriteres for at man kan få det

det usandt

den her afvejning og der er en regering som tilsidesætter den i finanslovene nej der er et flertal der sidder og forhandler om finanslovene og vedtager finanslovene og foretager den afvejning af om det her konkrete projekt er vigtigere end nogen af de andre projekter

er korrekt

på et tidspunkt må det vare rigtig lang tid bliver rasmus prehn måske også en del af sådan en proces

men indtil da skal herre rasmus prehn holde op med at påstå at der er en regering som tilsidesætter et flertal nej der er et flertal der vedtager finanslovene i det her folketing

er at bestige landets højeste talerstol folketingets talerstol for så at sige

ordfører om hvordan tingene hænger sammen sagen er jo den at ministeren

form af et forlig det er rigtigt at

et flertal af partier laver et forlig

flertal for det og så anser man det som det der gælder står ministeren her og lægger afstand til det og har ministeren ikke noteret sig at

på det her beslutningsforslag vi behandler lige nu

skulle ministeren ikke som værende en del af den udøvende magt koncentrere sig om rent faktisk at være udøvende

det er faktisk en seriøs proces

og vedtage en finanslov

er faktisk en seriøs proces

i useriøsitet når man laver en finanslov hvor man ikke tager højde for hvad der er flertal for i folketinget

er hele pointen med vores beslutningsforslag og med vores kritik her inden man lavede finanslov

regeringens opgave er så at fremlægge et budget hvor der er taget højde for det der har været flertal for i folketinget det har man så undladt her

det der er det useriøse så prøver man at tørre ansvaret af på dansk

vi har lagt det her frem og vi kommer ikke til at skulle forhandle det to gange så hvis regeringen

det vi gør nu vil ministeren stå

sætter ministeren sig over folketinget

handler om den her diskussion handler ikke om anlægsloven det er det som beslutningsforslaget handler om men det som herre

hævder at regeringen tilsidesætter et flertal fordi regeringen ikke i finansloven har fundet penge til at prioritere

det er et flertal i folketinget som ikke har fundet de penge nu synes jeg det er på tide at også herre rasmus prehn begynder at respektere det flertal der vedtager finanslovene i danmark hvor lang tid skal socialdemokratiet lade som om de ikke forstår at finanslove i danmark vedtages af flertallet

at processen omkring togfonden

en seriøs proces jeg har været med i med i den hele vejen igennem og jeg

at der ligesom eksisterer to forskellige flertal det er fuldstændig rigtigt og det er jo en lidt bizar situation jeg mener jo at regeringen kunne have været med til at

lidt mærkelige situation vi er havnet i ved

proaktiv ved trods alt at konstatere at

og det er jo ikke bare et der er manifesteret i nogle medier vi har jo siddet seriøst ovre i finansministeriet ikke som direkte led i finanslovsforhandlingerne men dog i finansministeriet med finansminister claus hjort frederiksen og konstateret hvad der var af penge og

opdeling i fase en og fase to fordi der

den nuværende regering og den smalle venstreregering

taget højde for at at der var

når vvm undersøgelserne forelå og når udpegningen af linjeføringen var klarlagt og

osv rent faktisk havde taget fat i

er også nemt for herre henning hyllested fra enhedslisten

herre henning hyllested ville ikke skulle deltage i den forhandling om finansloven hvor man skal pille nogle ting ud af anlægsrammen for at finde plads til sporene på vestfyn

altså der ligger mange ting på den anlægsramme der ligger byggeri af nye supersygehuse der ligger kommunernes anlægsbudgetter til nye børnehaver nye plejehjem og så videre og hvad er det der skal pilles ud af anlægsrammen for at skaffe plads til banen på vestfyn

som finanslovspartierne er tvunget til at tage stilling til men som herre henning hyllested slipper for at tage stilling til han kan helt uden ansvar bare sige skaf de penge

været bragt ind i diskussionen det jeg konstaterede i forbindelse med vores forhandlinger

finansministeriet var jo netop at dansk folkeparti

forhandle det samme to gange

derfor at den der lidt mærkelige situation er opstået

finanslovsforhandlingerne og mener at

er noget vi er glade for i liberal alliance og i hele regeringen og i hele det flertal i folketinget som har besluttet

flertal der aktivt har valgt på finanslovene at prioritere lavere skat på udvalgte områder og som lige så aktivt har valgt ikke at sætte penge af i anlægsrammen til spor på vestfyn

nu er det jo planen i togfondspartiernes regi at byggeriet af sporene på vestfyn skal gå i gang i to tusind og tyve derfor foreligger

den finanslovsforhandling som skal foregå i to tusind og nitten om finansloven